beslutningsforslag nummer b en hundrede og fire og tres

den socialdemokratiske folketingsgruppe har meddelt mig at den har udpeget medlem af folketinget thomas jensen som medlem af skatterådet for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for john dyrby paulsen den pågældende er herefter

kuk i systemet vi tager afstemningen om

og ni imod

indgreb ikke foretages uden en høj grad af sikkerhed for at det er absolut det bedste for barnet eller uden en høj grad af sikkerhed for at andre og mindre indgreb ikke er tilstrækkelige for at sikre barnets trivsel barnets tarv er altid det vigtigste vi er bekymrede for om forslaget i praksis kan blive brugt som en måde

udsatte familier og børns rettigheder viger af hensyn

hårdt pressede økonomi regeringen ønsker med dette lovforslag at lempe reglerne for adoption uden samtykke ifølge bemærkningerne har der været for få tvangsbortadoptioner siden loven blev lempet i to tusind og ni tvangsbortadoptioner er et meget

indgreb og derfor skal retssikkerhedsprincipperne være overholdt det er

muligt at tvangbortadoptere børn så længe det er godtgjort at forældrene ikke varigt vil kunne tage sig af barnet med lovforslaget skal det fremover kun sandsynliggøres at forældrene varigt er uden forældreevne dansk folkeparti mener ikke at gennemsigtigheden og retssikkerheden er i orden endvidere mener vi at man allerede i dag kan sikre en stabil og kontinuerlig anbringelse uden at gå på kompromis med retssikkerhedsloven hvis det er det man ønsker det handler om tværfagligt samarbejde med kommunen netværket familien

samt forebyggende hjælpeinstanser for nylig var vi vidne til en dom

en udviklingshæmmet mor skal tvangsbortadoptere sit barn flere handicaporganisationer er bekymrede for at denne sag vil danne præcedens for andre sager den bekymring mener jeg vi skal lytte til i dommen fra østre landsret står der at der i sagen er ganske særlige omstændigheder der gør at tvangsbortadoption kan gennemføres uden samtykke fra moren

dybt problematisk at man kan give en morder som har slået sine børns mor ihjel forældremyndigheden mens en udviklingshæmmet som frivilligt lader sit barn komme i pleje og dermed accepterer at hun ikke er i stand til at tage vare på sit barn får frataget alle rettigheder

at indføre obligatorisk familierådslagning eller andre metoder der virker heriblandt netværksmøder her finder man ressourcerne i

og netværket og her mener vi

er gode løsninger man kan finde i fællesskab desværre ser vi ofte at familier samt netværket bliver kørt ud på et sidespor og vi har fået rigtig mange henvendelser om den problemstilling i socialudvalget vi finder det er vigtigt at hjælpe børn netværket og deres familier med forebyggende initiativer

for en styrket indsats for at hjælpe forældre med handicap mennesker med for eksempel sclerose som sidder i kørestol eller har en anden lidelse kan sagtens være gode forældre derfor appellerer vi til at ministeren tydeliggør det i lovgivningen det bekymrer dansk folkeparti at grundlaget for så vidtgående

tvangsbortadoption det vil sige børnefaglige undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser er så vidt forskellige i kvalitet fra kommune til kommune og vi har set rigtig mange fejl i disse sager vi frygter at det usikre grundlag vil kunne føre til at børn får frataget deres forældre uden et sikkert grundlag for at det er det bedste for dem og vi frygter især at det vil ramme eksempelvis børn af forældre med handicap eller børn hvis forældre eksempelvis har et misbrug men som i fremtiden muligvis godt kan lægge det bag sig og spille en positiv rolle for barnet derfor er det også bekymrende at lovforslaget indebærer at der kun undtagelsesvis fastsættes samvær med den oprindelige slægt

at man gennemfører en adoption uden samtykke

der ikke er nogen situationer hvor det kan være det bedste for barnet altså det vi taler om er jo at vi går væk fra at det er to børn om

og nu åbner vi en lillebitte smule mere

om det er fordi dansk folkeparti mener at alle børn altid skal

uanset svær psykisk sygdom uanset eventuelt stofmisbrug og kombinationen af de her ting stadig væk er bedst for

at

at være anbragt i en fast plejefamilie

med det her lovforslag kan man heller ikke garantere at bedsteforældre eller søskende eller andre

det er jo simpelt hen et holdningsspørgsmål hvordan vi

af sine svar med at sige at det er vigtigt for børnene at kunne fastholde et netværk til deres biologiske familie der må jeg sige i

adoption uden samtykke at noget af det der har gjort allermest indtryk på mig er henvendelser fra voksne

været tvangsanbragt igennem hele deres

institutioner de har som voksne oplevet at stå uden netop

ringer en ung kvinde ind og gengiver at hun dermed er blevet sat bagud i forhold til de muligheder som hun føler

tale om en lempelse vi ønsker i venstre at der er flere børn der får glæde

bortadoption uden nødvendigvis begge forældres samtykke det gør vi fordi der er nogle børn der i dag får en så kummerlig

voksenliv fordi de har været kastebold

biologiske familie og den plejefamilie som forsøger at udvise omsorg

et liberalt parti og opfattelse at menneskelige handlinger også kan have konsekvens

måske nok oplevet gennem livet

hvis man gentagne gange har svigtet et nyfødt barn hvis man som mor har frasagt sig

ladet hånt om sit fosters sundhed og fortsat sit misbrug uagtet at det danske samfund stiller med ubegrænsede ressourcer for at hjælpe en vordende mor igennem en vanskelig graviditet

så synes jeg det er fuldt tilstrækkeligt at sige at så er det sandsynliggjort om ikke godtgjort

også ville kunne fortsætte i fremtiden

fordi vi mener det er nødvendigt

parti i disse sager jeg har faktisk igennem årene været noget overrasket over

kan få meget meget stor glæde af at komme i en tryg familie

skal blive i hele dets opvækst

det spørgsmål om ikke man kunne forestille sig at kommunerne nu vil bruge

biologiske forældre deres ret til at være forældre fordi kommunen så kunne spare

gerne sige at vi overlader en stor del af vores myndighedsafgørelser i danmark til meget kompetente og dygtige mennesker ude i kommunerne

hele forløbet jeg må sige at

den form for mistillid over for de afgørelser

vores myndigheder jo i så fald ikke bare skulle gælde for dette område men for alle alle områder der reguleres ved lov hvor borgerne har en rettighed der kan udløse brugen af skattekroner

ser bort fra lovgivningen ikke ville udløse skattekroner jeg har tillid til de mennesker og de mennesker vi har mødt undervejs i den her meget grundige proces har udvist en seriøsitet som vidner om at vi trygt kan stemme for

dette forslag om end det selvfølgelig er det absolut sidste værktøj i kassen

kontakt til de biologiske forældre så synes jeg

det er uhensigtsmæssigt at

tabt sin forældreevne nej det kan ikke bevises at man for evigt har tabt sin forældreevne

og derfor er det jo også misvisende at der i dag står i lovgivningen at det skal kunne

ikke bevise en prognose man kan sandsynliggøre en prognose man kan se på det livsmønster der har været hidtil man kan se på den ligegyldighed der har været udvist

ikke gør det er sådan i venstre

den rettighed som er dybtfølt også for venstre

den ret som ethvert barn har til at få den ultimative beskyttelse af vores samfund

unge udvalgene som har det samme hjerte som vi andre vel

sidder og træffer afgørelsen og endelig endelig kan sagen indbringes for domstolene skulle det så være billigere for domstolene at sige at

vælger en adoption uden samtykke

og den forælders livskvalitet

at når et bredt flertal i folketinget er enedes om nogle ting så kan vi jo også mødes om at lave dem om hvis det får nogle utilsigtede effekter når vi alligevel går den her vej

er det faktisk fordi vi mener at den lovgivning vi jo selv stod bag i to tusind og ni ikke i tilstrækkelig grad har sikret at man kan træffe beslutning om at bortadoptere uden samtykke

undervejs i udvalget hvor jeg mener og jeg

det er jo vores privilegium og vores forbandelse herinde at vi ikke

uden samtykke

åbnes bedre mulighed for en åben adoption så man i højere grad vil kunne fastholde en kontakt

at man trods alt har et sundt kritisk blik

siger at den gældende lovgivning

nogle tvangsbortadoptioner der burde have været gennemført som ikke er blevet det kan vi få bekræftet at ministeren ikke har kunnet

for nogle kriterier der skal til efter den nye lovgivning for at en tvangsbortadoption kan gennemføres

vi sige objektiv lovgivning vi egentlig kan kan gennemskue og dermed kan forudse hvem

er i risiko for at blive tvangsbortadopteret for

ikke fungerer med sit barn men når vi i sin tid introducerede lovgivningen

skulle bruges den bliver brugt i så beskeden grad

har gjort den forskel som vi havde ønsket at se vi ønsker vitterlig

i den allermest udsatte situation i deres biologiske familie får denne mulighed for at vokse op med kontinuitet i deres hverdag om end og det giver jeg jeg ordføreren helt ret i at det ikke skal være et første værktøj men et sidste

man har slået fast i kommunen at

helt ultimative redskab nemlig at sige at den eneste måde vi kan sikre det her barn en rolig og regelmæssig opvækst er ved at gennemføre en adoption uden samtykke

jeg vil gerne sige at hvis jeg havde læst

eller til et barn der var frivilligt anbragt et af de trettentusind

enormt vigtigt for mig at stille mig op på talerstolen i dag og sige og det mener jeg også man kan høre af det indlæg som venstres ordfører kom med at når vi gennemfører den her type af lovgivning

er det på baggrund af grundig grundig behandling

faktisk også helt nødvendigt at der er partier der vender sig imod den så vi kan få den gode demokratiske debat

de forskellige hjørner i det her jeg mener at det har været fuldstændig afgørende for at vi får en god og saglig behandling af

de mange mennesker der sidder derude med børn der er tvangsfjernet eller frivilligt anbragt

vi lemper en lille smule med den her lovgivning og det vil sige det kommer til at tælle et lille antal flere end det vi taler om i dag

være sikre på at det her med at sandsynliggøre ikke bliver en ladeport

er der i udvalget givet håndslag partierne imellem

for det der er hensigten med den her lovgivning er ikke at bringe tvivl hos de mange handicappede der eksempelvis har anbragt deres børn frivilligt fordi de ikke kan magte opgaven til hverdag og de skal selvfølgelig kunne blive ved med at være i den ordning det her drejer sig om ekstremt få børn hvor man bare må sige der findes børn i danmark hvor forældrene

findes børn for hvem det er bedst at de ikke har kontakt med deres biologiske forældre der findes også børn

godt kan have kontakten til de biologiske forældre og den biologiske familie

stadig har bedst af at blive bortadopteret uden samtykke jeg synes jo når vi tager den her debat at det lyder som om der er partier herinde der mener

måske man skal bevæge sig en lille smule mere ud i virkeligheden siger

det er sådan at alle forældre i danmark er i stand til at varetage deres børns

tarv på et eller andet tidspunkt jeg skulle hilse

god gavn af at være tvangsfjernet hjemmefra lidt tidligere end man blev det og hvor samfundet kunne have hjulpet væsentligt mere end samfundet har gjort undervejs men igen når vi taler om bortadoption uden samtykke er det det yderste redskab og jeg

det er rigtig vigtigt at sige omkring det her med økonomien det blev drøftet lidt heroppefra og jeg medgiver

set at kommunerne med mellemrum kassetænker jeg vil bare lige

taler om to børn om året fordelt på otte og halvfems kommuner

det er faktisk ganske tunge proceskrav der skal til for overhovedet at nå dertil

for at gå ind i en proces hvor man ender med at bortadoptere uden samtykke

to børn fordelt på otte og halvfems kommuner tror jeg enhver kan regne ud at det er håndøre vi taler om og jeg mener at man skal have den tillid når vi taler

at vi bliver nødt til som folketing at lade være med at køre

selvfølgelig tager man meget meget seriøst på det når man

uden samtykke jeg tror at enhver medarbejder

der

er der gør at man i sidste ende står der hvor man må sige at her er der en forælder

er en rød tråd eller om er et antal

hen ville være at foregribe det meget grundige stykke procesarbejde der skal til

for at det er nogenlunde det her tal men jeg vil også slå fast at for mig for socialdemokratiet for regeringen og

for de andre partier der står bag den her aftale skal og må det her ikke være en ladeport

så betyder at folk der sidder derude bliver enormt bekymrede for om det også handler om dem det gør det ikke det her lovforslag handler alene

bortadoption uden samtykke og den situation som ordføreren henviser til er adoption med samtykke

de slet ikke er inkluderet i herunder en masse handicappede som aldrig nogen sinde kommer

det kommer til at vedrøre dem hvilket det

og derfor mener jeg det er vigtigt at vi også bruger den rolle vi har her i folketinget til at give ro på for de mange familier der sidder derude og bliver bekymrede for om det kommer til at vedrøre dem det gør det for langt langt broderparten

halvfems andre spørgsmål som kan være relevante men jeg mener at nogle af spørgsmålene har været irrelevante så vil jeg bare

sygdom og den type hvor forældreevnen ikke er til stede og hvor det er umuligt at bevise at det ikke vil kunne forandre sig i fremtiden

jeg mener det handler om det er den gruppe mennesker vi taler om der sidder masser af mennesker derude

det at tvangsadoptere i en periode eller

kan være en god idé men hvor der også er fuldstændig klarhed over at det vil forandre sig på et tidspunkt

det ikke er sandsynligt den kommer tilbage det kan jo så være af alle mulige årsager det kan være fordi man er blevet svært hjerneskadet for

for hvem det ikke gælder men der er nogle enkelte hjerneskadede for hvem forældreevnen helt er forsvundet så hvis jeg siger hjerneskadet tænker alle hjerneskadede med det samme

for hvem forældreevnen fuldstændig er forsvundet

her lovforslag og trods en meget grundig debat i udvalget

lovforslagsbehandling må jeg bare sige at vi står med nogenlunde de samme spørgsmål ubesvarede her

tidspunkt hvor vi skal stemme om det

er for et problem regeringen forsøger at løse med den her lovændring

at gøre det her men vi må jo konstatere det kan vi forstå på de svar vi får fra ministeriet at der ikke er ret mange kommuner der gør brug af den rådgivning de kan få fra viso

på et tilstrækkelig oplyst grundlag og det er første skridt til at sige er

en lovændring der er brug for eller er en bedre brug af den lov der er for nuværende

og vi er usikre på om kommunerne er i stand til at løfte den her opgave

den næste grund til at vi synes det her er meget problematisk at lave en lovændring på baggrund af den tredje ting og det var det som ordføreren før også diskuterede med

fru pernille skipper er

er i søgelyset hvem er det der bør tvangsbortadopteres nu som ikke

foregik som den skulle og hvis man gjorde brug af den rådgivning som allerede findes hvem er det som man bør bortadoptere ved tvang og som

vi synes faktisk det er rigtig problematisk at give lempelser

til brug af tvangsbortadoption uden at vide hvad det er for en gruppe mennesker

som i virkeligheden understreger

en sag i landsretten hvor man har stadfæstet en byretsafgørelse om

af en hjerneskadet mor institut for menneskerettigheder siger at den her dom fra landsretten er stærkt problematisk fordi den er principiel og fordi landsretten

hen ikke har godtgjort hvorfor det her var den sidste udvej man som myndighed kunne tage i brug

ikke godtgør det og institut for menneskerettigheder siger at det problematisk

understreget at vi har en ret alvorlig udfordring på det her punkt så lad mig sige til allersidst at børn har ret til deres forældre

i forhold til sit omfang og sit sigte

et helt forkert konkret svar på en udfordring som kunne løses ved at man

der undervejs har undret mig er sfs ændrede position

til to tusind og ni om end man ligesom vi i venstre er glade for at der er en lempelse hos sf kan være tilsvarende uinteresseret i det

man ser på at sf i to tusind og ni stemte for at man fik denne

til adoption uden samtykke og man dengang

side også understregede at det ikke var et besparelsesforslag men

i barnets interesse

at forældrene vedvarende har mistet deres forældreevne der er årsagen til at sf ikke kan støtte

af en sådan lovændring er til stede på en måde at vi synes det er forsvarligt over for de børn

rent faktisk taler om så ja vi støttede

at muligheden kom til at eksistere men fordi det er så voldsomt et indgreb mener vi at

kommunekasserne er pressede plejeforældre er dyre fordi sagsbehandlerne bliver presset ikke fordi der er

er en meget meget grundlæggende rettighed det er en ret som forældre har men det er bestemt også en ret som

så skal man virkelig virkelig være sikker

at man fjerner børn fra deres forældre

end en langvarig anbringelse som jo ville være alternativet

den sikkerhed fortsat vil eksistere

lovforslaget med al sandsynlighed bliver vedtaget i dag regeringen mener at der er børn der i dag ikke bliver tvangsbortadopteret som burde

at en varig manglende forældreevne er

hvornår er en tvangsbortadoption bedre end en langvarig anbringelse

når der står en ordfører fra socialdemokratiet heroppe og siger at det er ligesom de her grupper det handler om

at sindslidelser ikke er en kronisk lidelse men en sygdom man kan komme sig over på samme måde er misbrug

også noget mennesker for eksempel kan komme sig over

her som flere også har kunnet

kommer til at indebære har gjort at enhedslisten er meget bekymret for

er mennesker med handicap der vil få tvangsbortadopteret

eller mennesker med misbrug som kan få et mindre misbrug eller helt komme ud af det på sigt og dermed også bidrage positivt til deres børns liv som aldrig får chancen og

den vejledning som skal afgøre hvordan forældre med handicap har ret til at få støtte til at udøve forældrerollen

vi ved at forældre med handicap i praksis ofte ikke får den nødvendige støtte de egentlig har brug for

udøve deres forældrerolle og være gode forældre

det er også nogle som institut for menneskerettigheder

det her forslag på den fejlagtige antagelse at man kan skifte et sæt forældre ud med et andet sæt forældre

og uden at det nødvendigvis påvirker barnet det er forkert biologisk

på tværs af partier som blandt andet også betyder at vi altid forsøger med netværksanbringelser før plejefamilier

fordi vi ved at det biologiske

det anbringelsessystem der eksisterer

som der bliver stigende behov for men som altså

alt for lidt efteruddannelse

koncentrere os om at forbedre

har bedst af at al kontakt for

sags skyld al kontakt faktisk afbrydes med biologiske forældre nu kan det meget ofte vise sig kun at være den ene forælder nemlig moderen hvis nu en mor biologisk mor

været bøvl og ballade undervejs fordi hun har benyttet enhver lejlighed hvor hun har måttet have lyst til det

så tvivl om om det var de rette plejeforældre om man ikke skulle finde nogle andre og

haft den empati og forståelse for barnets situation

jeg deler nemlig at et barn har brug for tryghed mener ordføreren så ikke at i en sådan situation kan vi som samfund være forpligtet til og bør som samfund sige nu er nok nok barn nummer tre

skal ikke have et tilsvarende forløb vi sikrer det barn en tryg og god opvækst hos nogle voksne mennesker som vil elske det

det barns forældre med et nyt sæt forældre uden at barnet

at blive adopteret bort tvangsmæssigt eller ej indebærer og har konsekvenser for de børn det sker for man kan altså ikke

tavlen ren for at sige det som det er

derudover er jeg da sikker på at man kan lave alle mulige tænkte eksempler på familier som er

helt helt helt forfærdelige og aldrig nogen sinde vil bidrage positivt til deres børn det er bare sjældent det forholder sig sådan ofte er der også et eller andet positivt en eller anden form for kærlighed

er behov for at tvangsbortadoptere nogen som helst

kan ikke afvise at der ikke er nogen tilfælde hvor

afbryde al kontakt ville være det bedste for børnene vi skal bare være sikre på at den lov der så bliver gennemført er gennemsigtig og at vi kan gennemskue hvad konsekvenserne vil være og det kan vi ikke med

biologiske forældre med nogle andre forældre

blandt andet den konsekvens oplever vi i disse tilfælde at de får en mere stabil og tryg tilværelse men der er da også et tab selvfølgelig er der

jeg bare gerne bede ordføreren om at tage stilling til om ikke ordføreren kan genkende fra det virkelige liv at der er situationer hvor det er bedst for barnet at vejene skilles mellem biologiske forældre og

vi ikke få noget svar når vi spørger

kan anvendes på næsten gud og hvermand og så bliver vi bekymrede

det vil sige at barnet kan være sikker på altid at være i den ramme barnet er i jeg ville også ønske at vi kunne skabe bedre rammer for plejefamilierne men

kvalitative forskel og derfor gør det

siger at her kunne der være mulighed for at den der meget stabile situation var bedre

men det er regeringen der siger at der er for

er at fru pernille rosenkrantz theil gerne

vil prøve at vende bøtten om al al ære og respekt for forsøget det er bare

lovforslaget det er regeringens lovforslag vi behandler i dag

det er ikke til at til at se hvad konsekvenserne

er to i orden på trods af at enhedslisten i to tusind og ni stemte imod lovgivningen så dengang var det ikke i orden nu er det så alligevel i orden eller eller er det ikke

er enhedslisten gerne vil lande det henne for man stemte imod

synes man at det niveau der er i dag er bedre end et eller andet fremtidigt niveau er det fordi der aldrig er en situation hvor enhedslisten ville synes det var i orden at man gik ind og gennemførte

og som pludselig nu er bekymrede for at deres børn bliver taget fra dem for evigt

at man har sandsynliggjort at forældreevnen

betyde det har man ikke kunnet svare på

handler om at sørge for at der er gennemsigtighed i den her lovgivning så vi

der får frataget deres børn og vigtigst af

til deres forældre uden at man er absolut sikker på at det er det bedste for dem

klare kriterier i en lovgivning og at retssikkerheden skal være i orden

det er ikke noget man skal træffe afgørelse om

et meget meget robust grundlag

intet har at gøre med forældreevne man kan sagtens have et handicap

talt om at der er for mange fejl i sagerne

en bekymring for det

huske at når vi taler om de her sager

trukket ud i et særligt spor

rigtig rigtig opmærksom på at der netop ikke må ske fejl det kan starte med en § halvtreds undersøgelse det kan starte med indberetning og ende der

selvfølgelig en grundig undersøgelse af de sagsbehandlere der nu måtte være med sagen bliver indbragt for børn og unge udvalget hvor der også er en grundighed

i ankestyrelsen og statsforvaltningen og det er med til at højne retssikkerheden så spørger fru pernille skipper helt konkret

set også hvem er børnene

selvfølgelig rigtig svært at komme med en udtømmende liste

læse et eksempel op et af de børn som egentlig ikke slap igennem det nåleøje som vi snakker om og det er et

en lille pige som blev anbragt uden for hjemmet hun blev anbragt uden for hjemmet allerede to timer efter fødslen

besluttede at der ikke skulle være samvær

kontakt mellem mor og datter

mens moren modsatte sig

pigen var en år det er lige præcis i det her tilfælde

man kan ikke sætte hende på standby og vente på den forbedring

det vil være med til at præge hendes udvikling og desværre i en rigtig negativ retning

man gør det fordi man vil

hvem vi vil give en chance det kan være forældrene i nogle tilfælde og det kan være barnet i andre tilfælde når det handler om tvangsadoption som er

anden misforståelse man kigger selvfølgelig også på om det giver mening om der er behov for for eksempel samvær

overvejer om man skal lægge beslutningskompetencen et andet sted end i en kommune hvor hvis vi er enige om

kommunerne har meget meget meget lidt for ikke at sige ingen forudgående erfaring at bygge

der er en lang række foranstaltninger

retssikkerheden og det synes jeg sådan set

er der rigtig rigtig mange eksperter inde over

er der jo både psykiatere og læger man

henter udtalelser fra psykologer og så fremdeles

får et robust grundlag at stå på

hele systemet kommunerne vil bruge viso og man forstår hvad

veldokumenteret og fyldestgørende sagsbehandling

andre anbringelsessager men lige præcis

mig bekendt ikke været fejl det der kan være er at der kan være mangelfulde oplysninger det har vi

eksempler på men der har man så indhentet nye oplysninger

er jeg rigtig rigtig glad for

bliver ved med at

masser af eksperter

er et udtryk for at der er en retssikkerhed der virkelig batter

ekstraordinært store briller som jeg også

mig bekendt ikke været nogen fejl i de her sager og det sagde jeg

og vi har faktisk svaret på mange af de spørgsmål som man stiller igen

fair nok men det er måske ikke det det handler om det det handler om

tvangsbortadoptere

må hellere tvangsadoptere for systemet kan vi ikke rette op på

en retssikkerhed for forældrene de to ting

og vil nu blive sendt til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

ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

hundrede og otte tilbage der skal sikre at politiet får hundrede million kroner ekstra til terrorbekæmpelse

flertal af partier bestående af sf og enhedslisten og regeringen ønsker at give flere penge til politiet så vi har det rette værn mod terror og kan sikre ordentlige forhold for vores betjente et flertal af partier bestående af enhedslisten sf og regeringen ønsker at der skal gives flere penge til beskyttelse af vores jødiske samfund men det som de borgerlige partier foreslår er at man skal trække den her bevilling tilbage og det er altså det som vi lige om et øjeblik stemmer om

at man ikke ønsker at støtte op

om det politi der sikrer borgernes tryghed

aktstykket men at vi ønsker

den terrorindsats og vi ønsker også at tilføre politiet flere midler end det regeringen her lægger op til kan fru trine bramsen ikke bekræfte at det blev sagt af blandt andet undertegnede og en lang række andre borgerlige ordførere fra folketingets talerstol

at fremlægge en samlet finansiering der gør at den øgede bevogtningsindsats som er nødvendig efter terrorattentatet ikke går ud over andet politimæssigt arbejde

at de borgerlige ikke ønsker

og venstre og andre borgerlige partier som som siger

til aktstykket her at der er brug for væsentlig

til politiet så det det handler om er at regeringen i øjeblikket udsulter politiet og at almindeligt politiberedskab i øjeblikket er for nedadgående fordi regeringen ikke er

de aktioner og det politiberedskab i københavn så realiteten er jo den at regeringen

bare kunne vælge at følge de borgerliges ønsker styrke politiet og så sikre tryghed og sikkerhed for borgerne ved at politiet får de fornødne ressourcer og det får man ikke

godt

føler sig trygge ved alle de historier vi har hørt om hvordan man ikke har kunnet få den hjælp man havde behov for som borger i resten af landet forventer man stopper nu det vi kan høre

i tale det har vi ikke kunnet indtil nu men ved fælles hjælp kunne det måske lykkes eller er socialdemokraterne helt sikre på

de historier der handler om at man ikke kan få den hjælp hos politiet som vi har læst

konsekvensen af beslutningsforslaget

men vedtages beslutningsforslaget

var mange ord

som socialdemokraterne står og lirer af fra talerstolen

det et problem nemlig at politiet

eller kan fru trine bramsen

det har vi hørt fra pålidelig kilde og

i krystalgade den dag krudttønden eksploderede

det udtryk der kom først en politibetjent efter flere opkald efter forstærkning

beskyttelse klokken nitten da kom der én politibetjent og vi så senere på natten hvor der var brug for en veltrænet politistyrke til at beskytte jøderne

var ikke uddannet i det udstyr der skulle bruges til at passe på så siger vi fra vores side at vi vil bruge noget mere vi vil gøre noget mere i den her sag vi vil tilføre nye penge og så står ordføreren og taler

i øst og vest om den problemstilling det er fordi vi vil styrke politiet vi vil være sikre på at de opgaver der skal løses

kan håndteres af politiet og at man til enhver tid har de politifolk

vi ikke mener at det aktstykke løser opgaven det er

vi vil trække det vi vil levere et bedre aktstykke

med skudsikre veste og andet udstyr så man er i stand til at bekæmpe den ulækre og ubehagelige terrorisme vi har set florere i danske gader og stræder det kan ikke være særlig svært at forstå

egen hale ved at det er politiets egne midler der skal bruges til den her indsats vi vil tilføre nye penge så vi får flere

siger at når vi vil trække aktstykket skyldes det vi ikke vil være med til at give politiet penge vi mener blot at hundrede million kroner ikke er nok kunne trine bramsen ikke gøre os den tjeneste

i stedet for kategorisk at gentage det samme budskab at venstre vil bruge færre penge på politiet det er jo ikke det vi vil vi udfordrer netop den opfattelse af at aktstykket indeholder tilstrækkelige midler det er vi uenige i

forslagsstillere ikke mener at hundrede million kroner er tilstrækkeligt til at løse de udfordringer vores politi melder om i øjeblikket

oparbejdning af overtid

politiet kan ikke hjælpe jer i dag

ikke mennesker på arbejde i den situation mener venstre ikke at de hundrede

kroner er tilstrækkeligt og det er netop motivationen for vores

det andet er for nemt det andet

synes det er uansvarligt over for vores danske

at venstre

politiets indsats med at lave terrorbevogtning eller opgaven med at finansiere den terrorbevogtning det synes jeg helt ærligt ville være useriøst af mig at sige og jeg synes helt ærligt også at vi godt kan bede om lidt mere seriøsitet

at trække et aktstykke tilbage det er fuldstændig rigtigt men

er nogle der tilsyneladende ikke har læst forslaget eller ikke ønsker

folketinget pålægger justitsministeren at trække aktstykke en hundrede og otte om styrket indsats mod terror tilbage fra finansudvalget og fremlægge en samlet plan for finansieringen af indsatsen mod terror der sikrer at det forhøjede

siden terrorattentatet i københavn ikke går ud over politiets almindelige kriminalitetsbekæmpelsesindsats særlig den borgernære og personfarlige kriminalitet

som det rigtigt blev læst op tidligere af fru jane heitmann forslagsstillerne er indstillet på at støtte en øget bevillig til politiet der finansierer det

og det vi har ønsket i venstre og i øvrigt i de øvrige borgerlige partier er at sikre at politiet

har de nødvendige ressourcer til ikke blot at løfte opgaven med at beskytte danmark mod terror men jo altså også samtidig med det at sørge for

i det offentlige rum har politiet ressourcerne til at efterforske og opklare

politiske synspunkt som vi har i venstre i hvert fald så må man tilføre politiet de nødvendige ressourcer der gør at det øgede terrorberedskab ikke går ud over den almindelige kriminalitetsbekæmpelse

synspunkt den socialdemokratiske ordfører her fra folketingets talerstol har sagt er dybt uansvarligt og jeg gentager dybt uansvarligt

fru trine bramsen skulle skamme sig en lille smule

at en fuldstændig legitim politisk debat om hvor mange penge politiet skal have er en dybt uansvarlig debat

som vi behandler her i dag er dybt uansvarligt det mener jeg bestemt ikke

en helt legitim politisk debat

hvad justitsministeriet og regeringen og justitsministeren mener er nødvendigt at politiet skal tilføres af yderligere ressourcer og

med det aktstykke der ligger hvor man tilfører politiet en hundrede og tredive million

kommer fra politiets opsparing

vi havde gerne set at vi tilførte politiet yderligere ressourcer

at politiforbundet jo har været ude og sige at den terrorplan regeringen har lagt frem er useriøs det kan man læse i jyllands posten den tiende marts i år der siger formanden for politiforbundet

man strammer skruen vi kan se hvordan det ser ud med dansk politi lige nu folk løber spidsrod og har svært ved at nå at afvikle ferie inden første maj siden første januar to tusind og elleve er der blevet fem hundrede og halvtreds færre betjente i danmark siger han som oprindeligt havde forstået havde forstået regeringen sådan at der skulle følge penge med terrorudspillet som blev fremlagt i februar

en milliard skulle man finde pengene til halvdelen var til forsvarets efterretningstjeneste og resten var til pet

politiet men nu snakker man gudhjælpemig

at politiet kan rykke ud til indbrud og anden kriminalitet samtidig med at man laver den øgede terrorbevogtning at regeringen så ikke være med til andet end det der ligger i aktstykket synes vi da er sørgeligt og derfor sagde vi også i fredags da vi diskuterede det her at hvis det eneste regeringen vil stemmer vi

og der synes jeg måske regeringen skulle beslutte sig for om de vil kritisere os når vi stemmer for

det er fuldstændig legitimt at have de synspunkter og den politiske konflikt som vi jo altså har og som står tilbage nemlig at regeringen tror man kan samle dele af regningen op og spise dansk politi af med firs million kroner i nye penge og så

sandheden er noget helt andet vi kommer til at se et to tusind og femten

vil opleve at man ikke kan rykke ud til almindelig borgernær kriminalitet fordi den øgede bevogtning i forbindelse med terrorattentatet jo trækker på dansk politi det er meget naturligt det var også det justitsministeren indrømmede da vi havde behandlingen i fredags

det er demokrati at vi så ikke kan være enige og regeringen vil spise vil spise

jeg håber nu at er klart for alle at det er det der er indholdet i aktstykket og hvis man vil vide mere

er jo at trække aktstykket i dag men i morgen hvis regeringen ellers vil være med til det fremsætte og vedtage et aktstykke hvor man giver politiet mere

ekstra firs million kroner men der er nogle der tværtimod siger vi ønsker at give politiet mere end de firs million kroner det er det der er den politiske debat

det vi ønsker er at give flere penge end det regeringen lægger op til at regeringen ikke vil det er jo en politisk uenighed

finansiere men den diskussion bør venstre

i stand til at tage løsrevet fra de penge der skal afsættes her og nu at man

udtryk for at man faktisk har en rigtig dårlig sag med beslutningsforslaget her og tak fordi man så alligevel stemmer for aktstykket i sidste ende det gør jo kun hele manøvren endnu mere

at det bare skal indregnes i en ny flerårsaftale

det er derfor vi vælger at problematisere regeringens fremgangsmåde det synes jeg faktisk er ganske seriøst og det tror

det er det system vi har bygget op og det er det system rigspolitichefen

det håber jeg så sandelig også fru trine bramsen gør en gang imellem det er jo ikke rigspolitichefen

i folketinget og bestemmer hvilken retspolitik der skal føres

blandt andet fru trine bramsen og der har vi altså i venstre den klare holdning

i forhold til den her situation ønsker at friholde politiet for de udgifter der er i forbindelse med bevogtning efter terrorattentatet sådan at den øgede bevogtningsomkostning ikke går ud over andet politiarbejde

men det er en politisk holdning man kan have og den har vi altså i venstre men den har man desværre ikke

finde noget finansiering og der har regeringen

nemlig at afbryde forhandlingerne som i øvrigt gik ganske udmærket vi skulle løse et finansieringsproblem og lægge et aktstykke ned i folketingssalen at vi så ønsker at forfølge et politisk ønske om at give flere penge end det aktstykket indeholder et ønske vi i øvrigt fremførte under forhandlingerne synes jeg ikke der

altså fagforeningen for politibetjentene

om det er noget man har tænkt sig at blive

fagforeningen har mere

bag udtalelser om økonomien end ledelsen af en specifik myndighed har

at ansætte lidt flere i velfærdssektoren

fordi venstre har forhalet den her sag først

her i folketingssalen det man jo i sin gode ret til

at de penge ikke nu og her er ude at arbejde

så bare vil bede herre karsten lauritzen om at bekræfte her til sidst nu vi taler om finansiering

det er rigtigt at den reserve som regeringen kan

fordi man har inddraget den til at give skattelettelser for

tilskud til tandrensning for at finansiere fængselspladser

den samme finansiering en borgerlig regering havde lagt frem det kan godt være at det havde været

jeg kan dog sige helt klart og tydeligt

også havde forfulgt hvis vi havde siddet i regering om at sørge for at løfte den her regning væk fra politiet sådan at udgifterne i

den øgede bevogtning ikke går ud over andet politimæssigt

sørgeligt at at vi ikke kan løfte denne opgave i fællesskab der er så en politisk uenighed og jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor regeringen ikke bare anerkender den politiske uenighed i stedet for at blive ved

karsten lauritzens parti der dagligt tordner imod vækst i den offentlige sektor må jeg minde om at politiet er en del af den offentlige sektor man vil ikke bruge en krone mere på den for den må ikke vokse med så meget som en krone det må jo også gælde politiet

for en sjælden gangs skyld kan få venstre til at melde noget ud om hvad man egentlig vil

fremlægger et finanslovsforslag om efteråret

tillægsbevillingsreserve man har ingen penge til uforudsete udgifter og ville derfor ikke have kunnet finansiere det som regeringen gør her hvis man selv var i regering så snak bare videre

af politiet tilbage og har ikke skyggen af mulighed for

tror der er grund til at lytte lidt

til formanden for politiforbundet i den her sammenhæng det gør vi i den borgerlige blok det ønsker man så ikke i stort nok omfang at gøre i regeringen

læses indenad tilsvarende indgår heller ikke udgifter til den del af københavns

på et par hundrede og der bliver vi nødt til at få opgjort hvis

vil jeg gerne være med til at samle den regning op og jeg

det store problem det forstår jeg simpelt hen ikke hvorfor nægte at give de penge der er behov for lige her og nu når vi faktisk har fået lovning på at vi også kommer til at diskutere flere initiativer og flere penge om nødvendigt der er jo ingen af os endnu der ved hvad den redegørelse vil pege på der er ingen af os

ved hvor regningen ender henne

ikke meget klogt at vente og så bevilge de penge som vi faktisk ved der er behov for på nuværende

ikke det der står i aktstykket hvis man vil tilføre politiet flere midler

i en situation hvor danmark har været udsat for et terrorangreb

stadig væk er ved at undersøge baggrunden for det og hvor alle partier er indstillet på at det her selvfølgelig får konsekvenser for hvad vi kommer til at tilføre vores politistyrke

venstres politik

gøre for at vise at vi kan holde danskerne trygge

planer frem der ikke er gennemarbejdede det er jo en strategi som regeringen har valgt

problematisere den tilgangsvinkel

sætte os sammen omkring bordet og finde ud af hvordan

man sure over det i regeringen at vi vælger ikke bare at sige ja og amen og stemme for men fremfører vores politik som er

det synes jeg er ærgerligt men

om vi bevilger pengene i dag i morgen om en uge eller

afgørende for om politiet kan løfte det terrorberedskab som man har men det kommer til at være afgørende for

kan løfte ganske almindelige politimæssige opgaver som indbrudskriminalitet og

ved synagogen der fik vi desværre dokumenteret den påstand vi har haft i det konservative

ressourcer i politiet til at løse opgaven

der er politifolk nok til at udføre tilstrækkelige patruljer på gader og stræder

også i retssale

og derfor har vi jo i vores eget finanslovsudspil sidste år allerede afsat ekstra fem hundrede million kroner til politiet vi så ved terrorhandlingen hvor politiet blev presset til det yderste at der manglede politifolk

fordi efter episoden på krudttønden kaldte jøderne i krystalgade ved synagogen hvor der var en festlighed på beskyttelse

få nogen der kom først en politibetjent klokken nitten om aftenen efter talrige rykkere efter beskyttelse senere kom der en ekstra til

sig desværre ved attentatet omkring midnat at den ene af politifolkene der var sendt ud efter de forlydender der er ikke havde den fornødne træning til at håndtere det våben han var udstyret med

var fejl på våbnet og man fik ikke bekæmpet terroristen som man kunne have gjort så der er ikke nogen tvivl om at vi

det antal politifolk til rådighed vi gerne vil have ikke bare i en akut terrorsituation men heller ikke til helt almindelig bekæmpelse af indbrud vi ser jo mange steder at politiet end ikke rykker ud til almindelige indbrud og det er ikke tilfredsstillende for retssikkerheden vi kan også se at der mangler uddannelse og træning og derfor vil vi investere i det og vi vil også udstyre politifolkene med bedre udrustning sådan

bedre forberedt til at kunne løse en ny akut opgave hvis den måtte komme og må guderne forbyde det men vi har jo set at vi har brug for flere politifolk når vi taler om organiseret international kriminalitet når vi taler om bander når vi taler om terrorhandlinger og vi har jo på det seneste set at politiet er så underdrejet i takt med de opgaver man er blevet pålagt at der ikke bliver foretaget den efterforskning der skal til så man fylder fængslerne op som man plejer det er jo et tydeligt eksempel på at der ikke er politifolk nok til at afsløre forbrydere

gøre og som vi burde have politifolk nok til derfor mener vi at vi straks

på den skævhed der er og få forbedret retstilstanden

det er et faktum som jeg var inde på at der bruges alt alt for mange politifolk til bevogtning i retssale til at transportere sigtede til og fra politikreds til afhøringssteder i forbindelse med fodboldkampe diverse demonstrationer og ikke mindst

der opsparet så meget overarbejde som skal tvangsafspadseres at der simpelt hen ikke er politifolk nok til rådighed på gader og stræder

derfor synes vi at det her aktstykke er for lidt det er utilstrækkeligt og

til at kunne løse den akutte opgave der ligger foran os og det

derfor at vi har bedt om at få det trukket tilbage og vi er klar til i morgen eller i dag at skrive en check på de ekstra fem hundrede million

så vi kan få løst de her opgaver så vi kan få oparbejdet den ønskede retstilstand

en ny katastrofesituation en ny terrorhandling har vi politifolk klar der kan rykke ud med den rigtige kompetence og træning og med det rigtige udstyr

nedkæmpe og udslette den slags mennesker det var ordene fra det konservative

steget til men men det blev afvist af de øvrige partier

lidt mærkværdigt i og med

det blev afvist i den her situation med henvisning til at forligskredsen som enhedslisten

ikke mere snak nu skal der handles jeg jeg synes det er sådan på grænsen til det demokratisk betænkelige når man

majorisere sig igennem på den måde sagen er jo at der i høj grad var behov for en høring beregningerne både trafikberegningerne og ikke mindst beregningerne af økonomien er jo draget alvorligt i tvivl på projektet og i hvert fald kan vi

at anlægsprisen er steget med omkring to og tyve

ti milliard kroner derfor vil man også se i

og den bliver ikke fastlagt før man har forhandlet med entreprenørerne og det regner man med at have afsluttet i september men man har ikke tilkendegivet en smertegrænse

så må stige med

kun i gåseøjne tyve procent var nok for forligspartierne eller skal ned på femten procent eller ti procent det aner vi ingenting om og derfor kan man jo også have en mistanke om at det mest af alt handler om at lægge røgslør ud over det problem der er opstået i og med at beregningerne på projektet jo blev afsløret som fuldstændig ude i hegnet og ikke passende med noget som helst

selvfølgelig gået op for enhver og altså også

forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt

vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer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

venstres ordfører herre mads

justeret nogle praktiske ting i forbindelse med en med en kort evaluering af det spilleforlig der lå til grund for spilleliberaliseringen i to tusind og tolv det drejer sig

samt forskellige andre ting heriblandt også at man vil vil forbyde at spillehaller holder åbent mellem klokken nul nul og klokken nul syv derudover

synes jeg at der er en række positive elementer

sige der har været et par uheldige eksempler med at der har været en stor del

de spillehaller der har haft mulighed for at udlodde en del af deres

få sat en stopper for og jeg synes i løbet af den

fandt en fin løsning for de næste par år for hvordan

vi dæmmer op for det her det er selvfølgelig ikke en nem øvelse at lave men jeg synes vi lavede

en god aftale derudover

det element som som jeg nævnte og som regeringen stod fast på nemlig at spillehaller skal tvinges til

ikke var noget der lige var groet i i venstres have og det var også noget vi forsøgte at kæmpe ud af det forhandlingsforløb vi vi havde men det er jo sådan i et forhandlingsforløb at der må man give og og tage og og det blev så også en del af den

som vi lavede kort før jul to tusind og fjorten vi kan vi kan støtte lovforslaget som det ligger

i danmark hvis man kigger på

spillemarkedet eller i hvert fald en del af spillemarkedet

man jo se at danske lotteriers omsætning og resultat er stærkt

forværret og er også inde i en udvikling der gør at der bliver færre og færre penge at fordele til til overskudsmodtagerne og det kalder på politisk handling i det lovkompleks som

udmøntede spilleloven i to tusind og tolv stod der at man skulle evaluere den i to tusind og fjorten det stod der i loven men det har regeringen valgt ikke at gøre det synes jeg er stærkt beklageligt vi fik så kæmpet ind i den aftaletekst som vi vedtog før jul at det skal evalueres i to tusind og femten

er også glad for at vi fik skrevet ind at vi skal undersøge mulighederne for

bingospil og

et ønske fra aktørerne selv i branchen vi får et

stort arbejde i efteråret uanset hvordan valget måtte gå med

af overskuddet fra fra lottoindtægterne og jeg synes det er rigtigt rigtigt at vi tager det på vores skuldre og laver en bred aftale omkring det så de har tryghed for i to tusind og

og sytten hvordan deres økonomi ser ud det er derfor vi vælger

skal vi sørge for at området er ordentligt reguleret og vi skal tilpasse lovgivningen løbende hvor der er behov for det

så alle spiludbydere kan udbyde spil i danmark og i grønland hvis de opfylder en række krav siden da har vi gjort os en række erfaringer om hvordan

i praksis og de erfaringer og nogle forhandlinger før jul har ført til det lovforslag som vi skal behandle nu

til de forskellige lovgivninger der regulerer spillemarkedet og jeg skal ikke komme ind på

men lovforslaget indeholder jo blandt andet et påbud om natlukning af spillehaller fra klokken fire og tyve til klokken nul syv som det lige blev diskuteret på talerstolen for lidt siden det er et påbud vi indfører efter anbefaling fra behandlingsstederne for ludomani som jo får mange henvendelser også mange alvorlige henvendelser hvor det har haft meget store omkostninger for de mennesker der bliver ramt

i risikozonen for at udvikle en egentlig ludomani at der er et frirum væk fra spillemaskinerne som en sidegevinst vil det også reducere mængden af sort arbejde og

stikkontroller viser at det oftest finder sted om natten

et er at vi ophæver muligheden for at en spillehal kan få et nedslag i de afgifter de skal betale for udlodning af midler hvis midlerne går til velgørende formål

omfattende snyd med ordningen som også venstres ordfører var inde på og mange af pengene er havnet i de forkerte lommer væk fra det foreningsliv

været forfulgt af omfattende snyd

vi for at de almennyttige foreninger får adgang til pengene ad anden vej

pengene bliver udbetalt til de foreninger der også i to tusind og fjorten har modtaget penge fra spillehaller

en midlertidig ordning som skal evalueres allerede i to tusind og seksten og for os socialdemokrater ligesom i øvrigt for mange af de andre parter rundt om bordet var det vigtigt at sikre at pengene rent faktisk går til foreningslivet og fællesskabet og vi har forpligtet os til at følge meget nøje at det også bliver tilfældet med den nye model

med

giver skatteministeren bedre mulighed for at bekæmpe matchfixing et andet er at vi ændrer på de gebyrer som henholdsvis de store og de små virksomheder skal betale så vi kan få en bedre konkurrence mellem små og store udbydere af væddemål og

vi også fortsat kan have rammer der er ansvarlige og hvor vi gør hvad vi kan for

forebygge at spillerne udvikler ludomani med store personlige konsekvenser til følge for dem selv og deres familier vi

penge der skulle være gået til fællesskabet

derfor mener vi det er et rigtig positivt lovforslag der ligger nu vi var glade for forhandlingerne i efteråret og glæder os til at lovforslaget nu bliver til virkelighed

som ikke har et alkoholmisbrug og de fortjener ikke at blive belemret med en lukkelov blot for at redde dem der ikke kan administrere alkoholforbruget dem må vi så gøre noget andet for i det her tilfælde har man valgt at udelukke alle fra at spille på et spillested efter klokken

nogle har problemer med at de spiller for meget bør vi have tvangslukning af værtshuse efter klokken

andelen af medarbejdere der arbejder sort eller ikke har arbejdstilladelse her i landet

er meget høj når der kommer kontrolbesøg om natten

kan være en helt lovlig forretning

de driver hvis det skal give et overskud om natten så af begge de årsager synes jeg

ser anderledes på det og i det hele taget mener at at vi skal regulere langt mindre i alle sammenhænge men her er vi så er grundlæggende uenige det kan vi konstatere

et nedslag i afgiften for udlodninger og så er der nogle justeringer af gebyrskalaen for

er der en række andre forholdsvis mindre justeringer en af tingene jeg vil nævne er

hvor afregningsperioden bliver ændret fra

lettelse for for erhvervet og det synes vi da er en udmærket ændring

tager højde for at der er nogle få store aktører på markedet der bliver gebyrskalaen ændret så den bliver mere proportional i forhold til den omsætning de nu har det er også en ganske fornuftig ting en af de større ting i lovforslaget er så den

bliver jo ændret nu blandt andet for at stoppe svindel som der

ordning i to tusind og seksten og to tusind og sytten men på en måde hvor vi sikrer at de foreninger der tidligere har modtaget midler

stadig væk kan få tilskud det har været vigtigt for dansk

i de her forhandlinger at sikre at man fortsat rammer mange af de her små forholdsvis uorganiserede foreninger som ikke nødvendigvis

i kulturministeriet det kan være en lille billardklub eller folkedanserforeninger som får sponsoreret nogle nogle ting fra en spillehal og

man kan tilstræbe at man rammer noget

højde for at der ikke skal være den grad af svindel som der kunne være med den gamle ordning så

natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater

sagt af de foregående ordførere jo for at begrænse spilleafhængigheden

op til nu at der skal være lukket fra klokken fire og tyve til nul syv nul og det er jo for at give folk en naturlig pause når de spiller og

folk der drikker øl det får ligesom en mere naturlig ende hvis man bliver ved med at drikke for mange øl så stopper det jo og man er nødt til at få en pause

blive ved ja det

væk men det vil være en god ting hvis man kan give folk et naturligt pusterum det er ligesom det der er

det her og den store forskel til

jeg lige bringe en sidste ting op som dog ikke er en del af lovforslaget men det kan være at skatteministeren måske kan komme ind på det alligevel i sin besvarelse det er

en række foreninger jeg tror der er skrevet til de fleste af skatteordførerne

bekendtgørelsesniveau er blevet ændret nogle ting som gør at der bliver skabt tvivl

foreninger sammen og afholde bankospil hvilket har været en god finansieringskilde for

gode foreninger jeg har indtryk af at der ikke er noget problem

fokus på og at der ikke skulle være noget problem i at

og afholde de her bankospil som er ret populære

er okay med skatteministeren at han måske kan komme ind på i

tale selv om det ikke umiddelbart lige er

jeg vil bare lige knytte et par ord til det med ludomani

en alvorlig problemstilling

ludomaner med med den udvikling vi har teknologisk i dag

ølindtag eller andet indtag som heller ikke er heldigt i

ludomani er en alvorlig problemstilling for samfundet

at at der var en hjælpende hånd fra

man kunne gøre det på den bedst mulige måde så har vi også set et

problem med stærkt stigende ludomani og det er derfor at ministeren

foreslog og det var vi enige i at vi blev nødt til

er ikke liberalister i

ikke lave unødvendige regler men vi ser et stærkt stigende problem med ludomani i danmark og det her vil altså være en måde

dem der har problemer med spilafhængighed en en pause

god indsats i forhold til hvidvaskning og aftalt spil men det jeg egentlig helst vil sige heroppefra

at i forhold til den gode aftale som jeg synes vi lavede

cases op nogle problemstillinger blandt andet sifa tv bingo som jeg ved har været i kontakt med

men også skatteministeren og skatteministeren skulle efter hvad jeg har hørt have sagt at

være nogen forhindringer for at sifa tv bingo kan fortsætte det mener de så selv at

det rent praktisk bliver

var det jo netop for at komme snyderi til livs det var ikke for

som sifa tv bingo som har en ret stor lokalpolitisk betydning så jeg håber meget at vi kan få et svar fordi

fået det refereret sagde skatteministeren nemlig

kunne fortsætte og det

at det ikke kan det synes jeg er ret vigtigt at få afklaret her i dag men ellers derudover synes vi at er masser af gode forslag

i det her som vi har forhandlet sammen med en række andre partier jeg har også lovet at sige fra enhedslistens ordfører der ikke kunne være her at trods det at ikke er med i aftalen

forpligtet til at stemme for

agter vi ikke at stemme for så jeg går ud fra at

der må være tale om en dum dum forglemmelse i skatteministeriet

skatteministeriet leverer disse to aftaler i ét lovforslag hvilket gør det umuligt for liberal alliance

at stemme efter overbevisning og at stemme i henhold til den aftale som vi har lavet for vi kan ikke stemme både for og imod det samme lovforslag

jeg går selvfølgelig ud fra at skatteministeren vil få delt det lovforslag sådan at det er muligt at leve op til de aftaler der er lavet den første aftale som liberal alliance er en del af rummer nogle liberaliseringer af væddemål og

de er rigtig fornuftige og derfor er

i den aftale og derfor ville vi gerne stemme for

rummer også nogle fornuftige liberaliseringer men også nogle ufornuftige stramninger der er blandt andet en ny lukkelov for danmark efter at den offentlige debat og folketinget i årtier har diskuteret den lukkelov som vi har på butiksområdet og stort set fået den afskaffet så skal der nu her til at indføres en ny lukkelov for spillesteder spillehaller efter klokken

og selv om der er folk der gerne vil spille også efter klokken

går alle mennesker jo ikke lige tidligt i seng nogle mennesker er mere nataktive end andre

der andre der foretrækker at gå tidligt i seng og stå tidligt op om morgenen og gå ned at spille derefter

den her diskrimination af a og b mennesker i lovgivningen om spil og begrundelsen om at man skal gøre det af hensyn til mennesker der er ludomaner det vil sige som har udviklet et misbrug af spil holder ikke som bekendt

i en fantastisk og vild udvikling i disse år hvor stadig flere spil foregår på nettet og enhver der således forlader en spillehal for at gå hjem kan sagtens fortsætte sit spilleri

stoppes med lukkelov for lovlige ydelser tænk hvis vi skulle til at forbyde værtshuse at have åbent efter klokken

det gør vi selvfølgelig ikke og vi gør det selvfølgelig ikke fordi der findes masser af mennesker der gerne vil nyde en øl eller tre

frihed hvis de ikke kunne få lov til at gå på værtshus efter klokken

fokus må være på ludomanerne og ikke på alle mulige andre

bør man tilstræbe at lovgivningen er så indskrænket at den kun rammer dem der har behov for lovgivningen og ikke indskrænker friheden for alle mulige mennesker som ikke har behov for

eller hvornår de må spille endelig rummer lovforslaget her at at penge som tidligere

nu skal til at sendes ind centralt og derfra

skulle tidligere uddeles lokalt til godgørende formål

på et tidspunkt skal sidde embedsmænd i kulturministeriet og helt bestemme over de der penge det er vi også imod så af den grund og på grund af natlukningen kan vi ikke støtte den del af lovforslaget og hvis

vi heller ikke stemme for det som vi ellers har aftalt at vi skal stemme

har været nogle brodne kar indimellem som har gjort at

at rydde op derfor står vi ved den aftale som vi indgik i december måned med regeringen omkring

ryddet op i det her skabt noget mere liberalisering og givet en bedre mulighed for at få en fornuftig forretningsplan for de virksomheder som har de gevinstgivende automater

udvalget vi står selvfølgelig ved den aftale der er hele diskussionen

vi står ved at det er nødvendigt at lukke i

på nogle bestemte tidspunkter og derfor er der brug for kontrol og opmærksomhed

på bestemte tidspunkter i nogle af de forretninger men vi synes godt at man kan tage hensyn

man måske kunne have lukketider fra klokken to i stedet for klokken

oplever at de må lukke deres automater klokken

for gæsterne og der synes jeg godt at man kan se på om man ikke kan være mere fleksible på det punkt så er der også et konkret forslag om

overflyttet til månedlige gebyrer hvorfor vil de det det er den

sågar villige til at man hæver det en lille smule så man ikke bare dividerer gebyr med tolv men det vil gøre livet nemmere for dem

med til at se på her under det videre forløb er at se på

om man kunne få det til at følge med tiden så

man tager fat på det her område og det vil være med til at bekæmpe nogle

både her og i grønland

lovforslaget er meget teknisk men som jeg læser det handler det blandt andet om at sikre denne branche mod misbrug til hvidvaskning

ulovlige penge støtte til terror og udvikling af ludomani det er gode formål som ingen vel kan have

hvordan den grønlandske reaktion på forslaget er

i grønland i efteråret

jeg skal derfor blot understrege at siumut ikke forventer at dette forslag går videre til anden behandling før resultatet af inatsisartuts behandling af sagen foreligger og kan indarbejdes i

om justeringer og ændringer som måtte vise sig nødvendige den ene aftale indeholder en lang række elementer men jeg er særlig glad for at der er indgået en bred aftale om

og at det samtidig sikres at de velgørende foreninger fortsat får penge til det gode arbejde som de udfører i stedet for et nedslag i afgiften der gives ved udlodninger til velgørende formål oprettes en midlertidig ordning hvor de velgørende foreninger som tidligere har modtaget udlodninger vil kunne søge om tilskud dermed sikrer vi at de reelle velgørende foreninger får alle pengene

det er slut med at pengene går i de forkerte lommer eller deles i porten ordningen vil blive administreret af skat og vil give et solidt grundlag for senere at fastlægge en permanent model for disse udlodninger ludomani er et område som jeg tager alvorligt og jeg er derfor også glad for

er aftalt at indføre et krav om at spillehaller med gevinstgivende spilleautomater skal holde lukket mellem midnat og

for at begrænse udbredelsen og omfanget af ludomani

at der samtidig kunne opnås enighed om at hæve den nuværende indsatsgrænse

kroner til en kroner og gevinstgrænsen fra tre hundrede kroner til seks hundrede kroner på spilleautomater så der kan fastholdes et attraktivt lovligt marked der har på baggrund af de opnåede erfaringer med de liberaliserede spil vist sig et behov

det drejer sig blandt andet om ændring af afgiftsperioden for væddemål og

utilsigtet tab af fradrag i afgiftsgrundlaget for spiludbyderne ud over de nævnte tiltag er forligskredsen blevet enige om

afsætte penge til iværksættelse af fire ludomaniundersøgelser der skal bidrage med ny viden om hvilke spil der er ludomaniskabende samt et forskningsprojekt om hvilke behandlingsmetoder der virker bedst så vi kan styrke indsatsen mod ludomani

først herre mads rørvig venstres ordfører som rigtigt nævner

den store del af spilområdet som ikke ligger under skatteministeriet men som ligger

det er rigtigt at den evaluering skal foretages

den oprindelige lov på området blev udskudt i et år og derfor blev den

tilhørende evaluering også udsat

bekendt med om skatteudvalget har været informeret derom det er bare for at få den del af det

hvordan den fremtidige uddeling skal finde sted

lavet nogen bestemmelser om hvordan den fremtidige uddeling skal finde sted der er lavet den midlertidige ordning

antydning af at det skulle ligge i kulturministeriet men jeg vil godt understrege at der ikke er truffet nogen bestemmelse om

i forbindelse med den aftale der er lavet nu der er

lægge mig fast på noget men men vigtigt er det i hvert fald

den aftalekreds af partier der er nu jo selvfølgelig vil skulle være med i en sådan en sådan evaluering og beslutning jeg har også noteret mig herre ole birk olesens ønske om opdeling af

lovforslaget jeg hører budskabet og

lov til at vende tilbage til det i udvalgsbehandlingen fru doris jakobsen fra siumut kommer ind på

det grønlandske parlament jeg har stor forståelse for

vi kan løse det ved at lave nogle ændringer af indfasningstidspunkterne

grønland vil være i stand til at kunne behandle dette det vender vi også tilbage til i udvalgsarbejdet men jeg er rigtig glad for

doris jakobsen har gjort opmærksom på denne

forslaget om ændring af reglerne for afholdelse af almennyttige lotterier almennyttige lotterier det er som sagt to selvstændige bekendtgørelser som har været sendt i høring men som ikke er udstedt endnu udkastet til de nye bekendtgørelser om almennyttige lotterier har det formål at opdatere reguleringen sådan

tidssvarende det er sådan at den nuværende regulering

været ændret i over tyve år og den har dermed ikke fulgt med udviklingen

man kan gøre brug af ved afholdelse af offentlige almennyttige lotterier og selve udbuddet af lotterier afholdt i foreningsregi vi må erkende at foreningslotterier

bevæget sig rigtig langt væk fra det oprindelige foreningslotteri som blev afviklet for for mere end tyve år siden altså hvor numrene blev trukket op af en pose jeg tror

brugt rigeligt også selv om man vist for længst er gået over til at

skal bekendtgørelserne og lovgivningen også tage højde for i øjeblikket

gennemgås høringssvarene til bekendtgørelserne for almennyttige lotterier og der har været afholdt møde med blandt andet den forening som fru lisbeth bech poulsen nævner

den foreslåede regulering skatteministeriet og jeg har forståelse for de problemstillinger der er rejst i høringssvarene også over for sifa

og ministeriet vil i det videre arbejde se nærmere på udfordringerne der er med andre ord en dialog i gang det er dog vigtigt at understrege at donationselementet er det primære ved almennyttige foreningers afholdelse af lotterier

man spiller primært for at støtte den pågældende almennyttige forening hvis de almennyttige lotterier kan

risikerer vi at monopolet på lotteri ikke kan opretholdes og dermed vil de velgørende lotterier skulle konkurrere på et liberaliseret marked ligesom væddemål

ikke hensigtsmæssigt jeg synes det er vigtigt at huske på at

spillelovgivningen fra to tusind og ti

liberaliseret mens monopolet på lotteri altså blev fastholdt for at monopolet på lotteri er i overensstemmelse med eu retten er det derfor vigtigt at foreningerne ikke driver egentlig spillevirksomhed samt at donationselementet

andre ord vi har en dialog

de foreninger der er tale om

også været andre henvendelser til ministeriet som vi løbende har håndteret og jeg ser ikke nogen grund til at at disse foreninger ikke vil kunne fortsætte

deres aktiviteter der vil skulle foretages nogle ændringer og justeringer i den måde man arbejder på men det er jeg også ganske sikker på at vi finder frem til

jeg har for nylig fået en

og jeg har i sinde at

dette spørgsmål inden

får vi gennemført de nødvendige justeringer og ændringer af spillelovgivningen og jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget også de spørgsmål

ikke at ministeren skal blande det sammen med noget andet som liberal alliance er imod og som forhindrer liberal alliance i at leve op til aftalen og stemme for den del som er aftalt derfor skal ministeren selvfølgelig nu og her sige ja selvfølgelig deler jeg da det her lovforslag det er sådan kulturen er herinde på christiansborg det er

på lystavlen at det er to forskellige aftalekredse som har bidraget til det her og bare blander tingene sammen i et lovforslag

følger sagen og inviterer folk

møder og drøftelser men jeg kunne godt tænke mig et lidt mere håndfast tilsagn fra ministeren om om ministeren mener at den måde som det hidtil har kunnet

har været en fin og ordentlig måde og at ministeren også politisk vil

af hensyn til at vi kan sikre at der er en klar skillelinje mellem det som er kommercielt og det som er almennyttigt der kan godt ske det at der skal foretages nogle administrative ændringer herunder blandt andet hvem

det konkret er der skal søge om tilladelse uden at gå for meget i specifikke

detaljer omkring det det er ikke fordi der er så stor en administrativ opgave men det kigger vi også på herunder også fordelingen af midler og

og derfor er det jo lidt ærgerligt hvis det skal være

bureaukrati og bekendtgørelser som lægger sten i vejen for at en en organisation kan tilvejebringe midler som kan være med til

blandt andet at give unge mennesker nogle fornuftige fritidstilbud så jeg håber virkelig at at ministeren vil gå rigtig langt

jeg synes virker som et rigtig fornuftigt forslag

masse gavnlige effekter uden at de skal

også rigtigt at der kan være noget teknik og ikke mindst en en forståelse det

juridiske tolkninger

vi selvfølgelig også meget gerne bistår med at omsætte til til en forklaring

skrevet under endnu og derfor kan der også være justeringer som skal foretages for at kunne sikre at det her fungerer

problem det kan jeg rolig sige der er to hundrede og atten foreninger der nyder godt af sifas aktiviteter sifas uddelinger og det er man simpelt hen nødt til at sætte pris på der uddeles for over tre million kroner om om året så jeg kvitterer for at ministeren er fuldt opmærksom på de problemer

har bare en bøn for én ting er at sige at sifa tv bingo kan fortsætte men vi skal passe på med at det

det simpelt hen ikke kan lade sig gøre for at sige det rent ud har det faktisk kørt eksemplarisk i ja jeg ved ikke hvor mange år til glæde for idrætsforeningerne og idrætsudøverne men en kvittering for at ministeren er fuldt opmærksom på problemet det er er faktisk rigtig stort lokalt tak

bemeldte forening her eller nogen af de andre for der er rigtig mange foreninger i danmark som som laver den her type

det er meget vigtigt for mig at sige at det

derfor vi er nødt til

og om forøgelse af antallet af kontrolbesøg

varer jeg vil indlede med at sige at jeg er

at der skal sættes ind mod illegal import af og ulovlig handel med slik og andre punktafgiftspligtige varer det er uacceptabelt at virksomheder snyder med betaling af afgifter og på den måde også ødelægger forretningen for lovlydige virksomheder skats indsatsprojekt illegal import af punktafgiftspligtige varer i to tusind og fjorten

både kontrol og præventive bødestraffe er i den forbindelse vigtige redskaber til at mindske det misbrug der finder sted jeg vil da også gerne med det samme understrege at det fremgår af skats indsatsplan for to tusind og femten at indsatsen på dette område vil blive styrket i den forstand er er forslagsstillernes krav om øget kontrol allerede en realitet illegal indførelse af afgiftspligtige varer finder sted i grossistvirksomheder i detailhandelen og af private der videresælger lokalt fra privatboligen

de største samlede unddragelser af afgifter sker erfaringsmæssigt ved illegal import i grossistleddet i to tusind og fjorten udløste kontrollen på dette område en efterbetaling på cirka to og tredive million kroner alene i afgifter hertil kommer straffesager hvor der kan blive tale om både frihedsstraf og bøder svarende til den unddragne afgift

det fremgår af skats indsatsplan for to tusind og femten at indsatsen i grossistleddet skal øges i samarbejde med politiet og fødevarestyrelsens rejsehold som kan konfiskere et ulovligt varelager der skal naturligvis også sættes ind over for de butikker som sælger varer

for cirka ni million kroner det fremgår af skats indsatsplan for to tusind og femten at der ud over nye kontroller vil komme opfølgning på tidligere kontroller blandt de virksomheder der i to tusind og fjorten blev afsløret i ikke at afregne punktafgifter korrekt hvis der er tale om nye overtrædelser vil bøden efter de nugældende regler kunne fordobles både private og butiksejere som ikke har registreret sig som importører kan få en bøde for at importere varer som ikke er til eget forbrug og som derfor må antages

skulle videresælges uden betaling af afgift kontrollen i to tusind og fjorten har givet en begrænset efterbetaling af afgift på cirka halvfemstusind

så jeg er sikker på at dette er et af de områder som skat har opmærksomhed på ved prioriteringen af den kommende kontrolindsats i første halvår af to tusind og fjorten gennemførte skat et særligt projekt

hvor afgiften ikke var betalt korrekt butikkerne var ikke tilfældigt udvalgt skal

så det kan ikke konkluderes at en tredjedel af alle danske slikforhandlere laver fejl men det billede der tegner sig viser at der tydeligvis er gode grunde til en forstærket indsats på området skat har desuden indledt kontrol af de grossister der har leveret slik til de butikker der ikke havde betalt

afgift skat planlægger hvert års kontrolindsats ud fra de seneste data analyser og erfaringer og kontrolaktiviteterne bliver løbende tilpasset ud fra de indhøstede erfaringer opfølgende kontrol er en naturlig del af denne indsats bland selv slik vil også være et særligt fokusområde for skat i to tusind og femten i indsatsprojektet illegal import af punktafgiftspligtige varer med det øgede antal kontroller og den mere systematiske tilgang til kontrol samt det udvidede myndighedssamarbejde specielt med fødevarestyrelsen vil der i to tusind og femten blive udøvet en mere effektfuld indsats mod den illegale handel med bland selv slik i både engros

stiger til det dobbelte anden gang der konstateres en overtrædelse denne type bøder anvendes når sælgeren ikke kan dokumentere at der er betalt afgift

afgiftsunddragelsen faktisk er fordi der er tale om et øjebliksbillede det er en bøde der anvendes i forbindelse med stikprøvekontrol og bøden har en fast størrelse for hver afgiftslov der er overtrådt der er tale om en meget enkel proces i forhold til at gennemføre en straffesag som bygger på en opgørelse af hvor stor afgiftsunddragelsen faktisk er hvis den

regnskaber gennemgås og analyseres i den type sager vil straffen også kunne være langt mere alvorlig ved en forsætlig unddragelse vil bøden ud over tilbagebetaling af den unddragne afgift således være én

af unddragelsen op til ethundredetusind

frihedsstraf det man skal have sig for øje er således at der er en sammenhæng mellem niveauet for det der betegnes som colabøder og niveauet for den dokumentation der skal tilvejebringes af myndighederne for at idømme bøden ofte vil de varegrupper som omfattes af lovgivningen om de såkaldte colabøder blive solgt i samme butik følges forslagsstillernes forslag om en fordobling af bøderne vil det betyde at niveauet for en førstegangsovertrædelse stiger fra maksimalt tyvetusind kroner til maksimalt fyrretusind

overtrædelser inden for alle varegrupper henset til colabødernes særlige karakter og at der er mulighed for at opnå skærpede straffe ved en mere gennemgribende revision af virksomhedernes

som det også gerne skulle være tydeligt og som det gerne skulle være fremgået er der lagt op til en styrket indsats fra skats side for at bekæmpe

svindel med slik og det er jo på grund af

at afgiftsniveauet er steget voldsomt derfor synes jeg jo det er vigtigt at man kigger på de redskaber der er og

kvittere for at ministeren ikke er afvisende altså at man vil sætte en undersøgelse af

fået besøg af skat og

lovgivning så går der i gennemsnit tre hundrede og otte og tredive dage før man igen får et besøg

at der kan gå så lang tid

rigtig mange penge på at svindle med de her afgifter indtil man

det er klart at det er vigtigt at vi har fokus på det men jeg vil også gerne understrege

nogle af de virksomheder som man allerede har konstateret har udfordringer og i den forbindelse

også sikre sig at den sagsbehandlingstid bliver så så optimal som muligt

klart at der kan være den udfordring at hvis en

så i mellemtiden har skiftet ejer

i hvert fald en en udfordring man ofte ser på det her område men det understreger

man ikke forestille sig at det var en lignende model man skulle have på det her område og hvor man så samtidig lægger op til at det er dem der er svindlere som

på andre områder kunne det ikke være en

kunne være noget man kunne arbejde videre med for jeg synes i hvert fald det kunne være godt at det er dem der snyder der kommer til at betale for den ekstra kontrol

netop er et problem for de lovlydige virksomheder at de bliver udkonkurreret af de her svindlere

derfor ikke er dem der skal belemres med nye kontroller men dem som man ved

er ganske sundt at det ikke fungerer på den måde men jeg er enig i at man selvfølgelig skal målrette

hvor man mener risikoen er størst det er også det som man har gjort i de kontroller som man lavede i to tusind og fjorten og hvor

høj grad af gevinst om jeg så må sige og det

ny historie om at der var blevet gjort et stort fund hvor

medarbejdere var stukket af og der absolut ikke var rent mel i posen og hvis man bevæger sig lidt rundtomkring i landet

kan man nu flere og flere steder se butikker som reklamerer med slik i løssalg bland selv slik til ekstremt

har i hvert fald fået den legale del af branchen til at råbe vagt i gevær for

noget galt det burde man ikke kunne få en forretning til at hænge sammen med

for en måneds tid siden

konference her på christiansborg om grænsehandel og forbrugeradfærd

den danske konfekturebranche der fortalte at

sådan som tingene var i øjeblikket og sådan som udsigterne var hvis tingene bare

var der butikslukninger og personalefyringer på dagsordenen fordi konkurrencen fra

illegalt importerede slik som der ikke var afregnet afgifter af simpelt hen fjernede forudsætningen for deres

det er klart at

har en effekt og når et produkt pludselig bliver hårdt afgiftsbelagt bliver det også mere interessant for smuglere og folk der ønsker at undslå sig skat at beskæftige sig med det og derfor er slik et profitabelt

og derfor ser vi at

og det er selvfølgelig krænkende for alle lovlydige borgere og folk der driver forretning

som er så lave at muligheden for at der er afregnet afgifter og moms

det skal vi naturligvis til livs og derfor er

fra venstres side grundlæggende positivt indstillet over for intentionerne i dansk folkepartis

det der foregår er tilfredsstillende for det er helt urimeligt for de virksomheder der agerer efter lovens regler at de oplever så

ulige en konkurrence så der er brug for en vedholdende indsats og jeg noterer mig

ministeren her fra talerstolen har sagt at

der arbejdes på området og at han har bedt skat om at lave en nærmere undersøgelse af hvad der er muligt også ud fra

lidt spøjst når det vel er halvanden time siden at regeringen i dag har vedtaget at nu kan myndighederne tilsidesætte et bindende svar som man som skatteborger har fået

trådt under fode men men den er så kommet frem igen og

man ikke helt har glemt det så jeg er

gjort noget på området og derfor vil

åbenbart er opmærksom på sagen og også er villig til at tage initiativer og så må vi jo se

både i forhold til bødestørrelser og kontrolbesøg

det som herre ole birk olesen påpegede tidligere

skal være et lovkrav om hvor mange kontrolbesøg der skal være

er ikke i loven det skal stå men at der er

er åbenbart for enhver og derfor kunne man jo godt med det omfang som der er på området området gøre gøre sig nogle ret håndfaste overvejelser om om der er brug for yderligere kontrol og tiltag og det vil vi i hvert fald se konstruktivt på fra venstres side så der er mange

fornuftige retninger og elementer i det forslag

noterer mig naturligvis også at regeringen

initiativer og så må vi jo se i forhold til det videre arbejde hvordan vi realiserer det som jeg håber der er bred enighed om nemlig at vi

at drive en helt legal og legitim forretning det er ikke rimeligt at de skal se at deres levebrød forsvinder fordi der er nogle der svindler der skal der altså sættes hårdt ind fra myndighedernes side så

sat i skat og også

hvad der måtte følge af bøder og fængselsstraffe for det er ikke rimeligt så intentionerne er vi som sagt meget enige i

vil vi konstruktivt se under udvalgsarbejdet hvordan

med forslagsstillerne i at vi skal sætte ind

illegal import af og ulovlig handel med slik

ønsker forslagsstillerne at skærpe bødestraffene for ulovlig handel og salg af netop punktafgiftspligtige varer som slik

fra socialdemokraternes

ministeren at sådan har regeringen det også vil vi ikke

at højere bøder kan have en præventiv effekt

skal det ske på en gennemtænkt måde hvor man har afdækket hvad der er

vi også at det er fornuftigt at skatteministeren har bedt skat om

når de foretager kontroller skal de også dokumentere deres resultater på en måde så det bliver muligt

effekt og så man kan begrunde eventuelle nye tiltag forslagsstillerne ønsker også at skat skal foretage flere opfølgende kontrolbesøg hos de virksomheder der har indført

punktafgiftspligtige varer ulovligt

sin indsatsplan for to tusind og femten særlig fokus på netop bekæmpelsen af salg af ulovligt slik som

også betyder flere kontrolbesøg fra skats

som sidste år altså i fjorten ikke svarede punktafgifter rigtigt derfor

sted i indeværende år med andre

set også glade for at området er blevet opprioriteret med skats indsatsplaner med øget kontrol med bland selv slik som det jo hedder i folkemunde

sådan set ikke afvisende over for at hæve bødestørrelserne og andre præventive tiltag men vi vil give skat muligheden for først at undersøge hvad der reelt virker i forhold til at bekæmpe illegal handel

med blandt andet bland selv slik derfor kan

i hvert fald indtil videre om vi deler

og understøtte det som ministeren

med dansk folkepartis forslag altså intentionerne om at man selvfølgelig skal bekæmpe

ulovlig import og salg af

vi ønsker også at der skal være den fornødne kontrol på området

gerne foregribe et spørgsmål som

ikke svare på på stående fod men jeg vil sige at det

et område som ligger radikale venstre på sinde og derfor vil vi

vil jeg sige at vi støtter intentionen som dansk

jo

skal det være effektivt og det skal give mening og det skal have en præventiv

som der forventes at blive gjort fra

ministeriets side

eksempler på på omfattende

både med slik men også med mange andre ting og

det her lovforslag handler om

punktafgifter findes jo på en lang række områder

kvælstof i gødning foderfosfat

når ministeren nu også har lovet nogle nogle mere konkrete svar på

opfølgende kontrolbesøg

synes jeg er er helt logisk

kigge på at udgifterne til opfølgningen

sige enten klart ja eller nej endnu vi synes det er en god anledning

til at diskutere det her for det er jo både

forretningsdrivende som ikke snyder

alle os andre og statskassen når der bliver snydt

også være et sundhedsmæssigt problem at der ikke er kontrol med

det der bliver importeret til til landet

jeg synes det er et fint lovforslag som

vi rigtig gerne vil diskutere noget mere og gå i dybden med

også derfor jeg har slået ned på om man kunne finde en anden måde at finansiere det på end at pålægge skat yderligere udgifter til det

de deler sfs synspunkt de er også positive over for det men

butikker der handler med punktafgiftspligtige varer det mener jeg ikke at

dennis flydtkjær er en meget kyndig skattepolitiker

at bødestraffene skal fordobles som skatteministeren så fint har redegjort for

allerede i dag ganske høje hvis skat kan dokumentere snydets omfang

hvis skat ikke kan dokumentere snydets omfang men alene kan konstatere en enkelt

så er der mulighed for at give en bøde på fem tusind kroner og op til tyvetusind

hvis der er snyd i fire forskellige varegrupper

at fordoble den bøde til op til fyrretusind

at skat kan dokumentere snydets omfang lyder for mig ikke proportionalt det lyder for mig ikke retssikkerhedsmæssigt betryggende

så

forbindelse til forskellige kriminelle miljøer

og kan derfor godt tilslutte mig intentionerne

så må sige indekseret og har ikke fulgt med tiden i forhold til afgifterne der er steget og i forhold til hvordan samfundet ellers har udviklet sig så derfor er vi enige i at

vi ikke helt kan overskue konsekvensen af både de økonomiske

juridiske konsekvenser men grundlæggende set er det

folkeparti positiv over for intentionen i dansk folkepartis

nu har svindlet med de her punktafgifter baggrunden er jo som det også er nævnt af flere ordførere

flere år har været afsløret massiv svindel med de her varer specielt i kiosk og og grønthandlermiljøet men også i grossistleddet

har været et massivt omfang af svindel og jeg synes at vi er nødt

på bødestraffene og man kigger på en intensivering af kontrollen så

samtidig med at punktafgifterne

steget voldsomt fra fjorten

det gør jo så at vi er nødt til også at skærpe både kontrollen og bødestraffene så de balancerer

jeg forstod at det var liberal alliances grund til ikke at

det var uproportionalt som nævnt i i flere spørgsmål er der også en udfordring i

tid fra man får et genbesøg hvis man først er afsløret én gang til man så får besøg igen er på tre hundrede og otte og tredive dage det svinger fra alt imellem en hundrede og tre og halvtreds dage helt op til syv hundrede dage

man får et genbesøg

det er derfor at vi lægger op til at man så indfører en

man har på på fødevareområdet hvor det jo er er dem som har snydt

at betale for den øgede kontrol helt konkret er det på fødevareområdet på den måde at man får et grundgebyr

tre hundrede og fyrre kr

betaler fem hundrede og otte kroner per påbegyndt kvarter og det gør jo så at det på den måde er finansieret for skat når man skal have den her øgede kontrol og derfor

ud over deres andre kontrolopgaver det gode ved den måde

det på er jo også at det derved er svindlerne der selv kommer til at betale og at det ikke går ud over de lovlydige virksomheder for det er altså et stort problem for rigtige mange butikker og grossister at de bliver udkonkurreret af svindlere og bedragere

jeg dog er glad for

kommer til afstemning men folk er enige i intentionen i forslaget og man er indstillet på at der skal kigges nærmere på det i udvalgsarbejdet

at skatteministeriet har sat gang i en undersøgelse

at man også kigger på kontrolindsatsen

til at få perioden for genbesøg

kigge nærmere på det i udvalgsarbejdet og så

mig som venstres ordfører er det glædeligt at kunne være med til at sikre at en masse mennesker nu kan føje et dansk statsborgerskab til deres identitet de har med deres ansøgning allerede vist at de vælger danmark og at de vil danmark det er glædeligt

vil de danske værdier vi har tidligere i den her folketingssamling behandlet forslag om dobbelt statsborgerskab her i salen de mennesker

får statsborgerskab med det forslag som vi behandler nu

det kan jo være at de stadig væk også føler sig tæt knyttet til det oprindelige hjemland og at de derfor ønsker at bevare deres statsborgerskab dertil det er der bred politisk forståelse for her i folketinget

hvis de kan henvise til blandt andet ptsd eller en anden sygdom kan der gives fritagelse hvilket er op til indfødsretsudvalget det har et rødt flertal i dette udvalg benyttet sig overordentlig flittigt af så der siden valget i to tusind og elleve er gået inflation i dispensationerne

i to tusind og elleve blev der givet to hundrede og fjorten dispensationer prøv så at sammenligne med to tusind og fjorten hvor et rødt flertal gav seksten to og firs dispensationer vi ved endnu ikke hvad tallet ender på i år men i februar var det fem hundrede og fire og halvfjerds dispensationer og det vil hvis regeringen fortsætter ende med at blive skyhøjt

de betyder at flere og flere får dansk statsborgerskab uden at kunne det danske sprog man giver altså personer ret til at stemme til folketingsvalget det vi kalder demokratiets festdag uden at de

nødvendigvis kan det danske sprog når almindelige mennesker der ikke har fået korrumperet deres synspunkt af politisk korrekthed det vil sige almindelige mennesker med almindelig snusfornuft hører om sådan noget tager de sig til hovedet kan man virkelig få statsborgerskab uden at kunne det danske sprog ja i danmark kan man

sproget er jo selve udgangspunktet for at man overhovedet kan blive integreret i det danske samfund de personer som man giver dispensation fra sprogkrav

nogen sinde

danske samfund og hvorfor skal de så have statsborgerskab og valgret til folketinget vi kan blandt andet af den grund ikke stemme ja til

formålet med sprogkrav og prøver er jo at den enkelte lærer det danske sprog sætter sig ind i danske forhold i dansk historie lærer landet at kende lærer landets kultur og ånd at kende meningen er at man gennem et kendskab til det danske sprog og en viden om danmark bliver integreret og kronen på værket for vellykket integration er statsborgerskab hvor den enkelte bliver dansker bliver indlemmet i det danske folkefællesskab der er også andre grunde til at vi ikke kan stemme ja regeringen har på så mange områder der har med udlændingepolitikken at gøre lempet det gælder også her hvor man lemper på sprogkravene vi vil gerne gå den modsatte vej vi vil gerne styrke sprogkravene så af den grund kan vi heller ikke stemme for

er der en person der har fået automatisk statsborgerskab via statsløsekonventionen uden at opfylde de krav som alle andre må opfylde med hensyn til danskkundskaber og statsborgerskabsprøve det er altså ringe at barren sættes så lavt for der er faktisk folk der bestræber sig er flittige og gerne vil have det danske statsborgerskab

nævnte grunde sige ja til den her lov så df

i lyset af den alvorlige tragedie der skete i middelhavet

også lidt glædeligt for der er jo mange dage til søndag hvor hvor vi har

det er en kærlighedserklæring til danmark

mange mennesker der har boet her i en årrække også gerne vil være fuldgyldige medlemmer af vores samfund

det lovforslag vi har på i dag er så nummer to og det er den rytme vi plejer at have i en samling altså at vi har to lovforslag et

syv og tres børn

nødt til at understrege for at forebygge misforståelser at det

lovforslag som har dispensation vi har nogle helt klare regler der giver dispensation til nogle personer

har lært dansk på en anden måde end ved at gå på sprogskole der er faktisk mennesker der har været selvforsørgende og lært arbejdspladsdansk og har begået sig i det danske samfund i rigtig mange år der er også borgere som er født

et engelsk dansk ægteskab ikke automatisk var danske statsborgere og så er det faktisk først når de går

vi har hele spektret af forskellige muligheder

søge om statsborgerskab og også for at få dispensation når vi har rigtig mange sager på både sidste gang og den her gang

jo også fordi der er ansat ekstra bemanding til at gennemgå de ansøgninger der er fordi vi havde en ventetid

selvfølgelig laver de mennesker noget og selvfølgelig får vi også arbejdet puklen ned og derfor har vi vi rigtig mange personer på der er også nogle andre cases som har gjort indtryk en ældre herre på seks og halvfems år som har været her siden kulturrevolutionen

i danmark som en stille eksistens i

det kan da godt ske at han ikke udadtil ligner en af de mest mest velintegrerede personer i danmark men han har i hvert fald brødfødt sig selv og han har været i det danske samfund

med nogen som helst jeg har det faktisk fint med at han kan få

tid i danmark hvor han jo har levet over halvdelen af sin tid

rigtig stor succes med det de har succes med det formål

ødelægge mennesker

ikke lige fra dag et når man kommer ud af fængslet eller kommer væk fra torturen

følger for for liv og helbred og for trivsel vi har i udvalget haft et ekspertmøde

også sådan med tilbagevirkende kraft hvis man kan sige det det er næsten som om man får en demens og man mister måske også næsten sit modersmål man mister i hvert fald det dansk man har lært og så får man brug for dispensation personligt har jeg det godt med at vi skal se de personsager her i

hvert fald nogle af os skal for det giver et rigtig godt indblik i hvad det er de mennesker har været

ude i fremtiden vil vi også komme til at se nogle andre sager

nu har vi jo lukket op for dobbelt statsborgerskab og det vil så give nogle andre betingelser

regeringen er kommet til er et rødt flertal i indfødsretsudvalget som giver

til alt det vil sige at der er folk der får statsborgerskab

det er det jeg opponerer imod fordi selve forudsætningen for at få et statsborgerskab og blive dansker må være

ind i den måde som danmark fungerer på

på de tal som vi har fået fra justitsministeren

hvor mange dispensationer der bliver givet det er socialdemokratiets ansvar og det er det røde flertals ansvar

vil der jo i den periode hvor vi når ned på normal tilstand

være en en ophobning af ekstra ansøgninger også om dispensation

som er en forhindring for at man kan lære dansk eller gå

til danskundervisning så kan der gives dispensation så findes der faktisk også nogle eksempler på

jeg personligt ikke har givet dispensation og det tror jeg også godt

i den store mængde men vi læser dem faktisk

jeg synes også det er vigtigt jeg synes også kulturforståelsen er vigtig

igennem en højere uddannelse i danmark så de har faktisk opført sig som ansvarlige voksne

alle der har ansøgt efter at vi er kommet til det er jo også

det med sygdomsbilledet så der er mange grunde

en politisk uenighed om hvad der skal gives

det er stort at få tilkendt dansk statsborgerskab og det er ansvarspådragende både for de mennesker

nu bliver danske statsborgere og for alle os andre der har været det i mange år eller altid for med dette forslag bliver vores fællesskab større og når det fællesskab skal skal fungere kræver det at vi alle tager det på

tager ansvaret på os og samarbejder om at gøre det stærkt og robust

tvivl om at de fem tusind en hundrede og en og firs mennesker som inden længe får indfødsrets meddelelse vil kæmpe og arbejde for

også sikker på at langt de fleste af os som i dag udgør det fællesskab vi kalder danmark vil glæde os over og vil byde de nye medlemmer velkommen jeg

gøre det her fra folkestyrets allerfineste platform nemlig folketingets talerstol jeg vil byde alle de nye danske statsborgere hjertelig velkommen til vores danske fællesskab

selvforsørgelse og alle de andre krav

vi stiller til nye danske statsborgere

når man har fået sit statsborgerskab og derfor vil jeg også sige tillykke til de mange mange mennesker

nu er blevet optaget på lovforslaget og

er blevet optaget på lovforslaget som sikkert har ventet i rigtig lang tid på at få deres statsborgerskab

på indfødsretskontoret det var en fornøjelse da udvalget var på besøg

men også glæde os til at

får indfødsretskontoret ind i den digitale verden og vi håber at det

nedbringe sagsbehandlingstiderne for de mange nye

ansøgere om statsborgerskab

kan vi naturligvis heller ikke her i dag overhovedet diskutere man kan sige det reelle indhold i det her lovforslag vi kan konstatere at et bestemt antal

meddelelse tre tusind tre hundrede og fjorten plus små to tusind børn

det forhåbentlig også bliver godt for danmark

ordfører peger på her at der er ændret politik på det her område det blev der efter sidste valg da vi fik et rødt flertal

ganske enkelt vedtaget

praksis der betød at kunne man levere

var det selvsagt at man fik et ja uanset at man ikke

som faktisk har ret dårlige odds for at klare sig godt i det her samfund

to hold i det her nemlig dem der opfylder reglerne og som justitsministeriet kører igennem

der skal være en særlig begrundelse en særlig anledning til

og her er det så blevet sådan

får dispensation det er ret sjældent

og derfor er vi selvfølgelig nogle partier her der har sagt nej til en række

så alligevel får et ja i dag

det er det røde flertal der blev etableret efter sidste valg der ændrede fundamentalt på spillereglerne

siger vi naturligvis ja til det her lovforslag fordi det har den sammensætning og det indhold

har og vi byder også velkommen til alle og ønsker tillykke med det men peger på at vi sådan set er klar til lige så snart det er muligt at medvirke til en anden politik på det her område som efter vores opfattelse bliver betydelig mere ansvarlig for alle parter end det der foregår i dag

til ansøgerne idet vi forudser at lovforslaget også vil nå frem til en tredjebehandling og blive vedtaget her i folketinget

tredjebehandling har fået dansk statsborgerskab når man får dansk statsborgerskab får man de samme rettigheder som alle andre danskere men man får også de samme pligter til de nye statsborgere vil jeg direkte sige vi har en klar forventning om at i engagerer jer i det danske demokrati og samfund et aktivt medborgerskab er helt afgørende og vigtigt for fortsat at sikre sammenhængskraft i vores land en af mulighederne for at

statsborgerskabsdagen på søndag jeg håber at rigtig mange har lyst til at lægge vejen forbi christiansborg og hilse på mødet mellem de nye statsborgere og folketingets partier er rigtig godt og det viser at der er kort afstand til de folkevalgte det er bare én af de gode ting der er ved vort demokrati ud over at være en festlig dag er det også en højtidelig dag

er meget stort at opgive sit hidtidige statsborgerskab for at kunne blive dansk statsborger et stort tillykke

jeg

pågår der lige nu en evaluering af den samlede politimæssige indsats

terroranslaget mod københavn myndighederne vil i den forbindelse samle op på de erfaringer man gjorde sig og komme med eventuelle anbefalinger til os politikere som vi har sagt i forbindelse med fremlæggelsen af vores terrorforslag fra regeringens side vil vi på baggrund af den samlede evaluering vende tilbage til

de nye initiativer som erfaringen måtte vise at der er behov for vi vil gerne afvente den samlede evaluering før vi tager endelig stilling til hvordan de enkelte initiativer skal se ud

er jeg positiv over for ideen om

at registrere overvågningskameraer og derfor

i vidt omfang er mulighed for opsætning af

videokameraer i danmark jeg tror også at det er i bemærkningerne til lovforslaget at det angives at der faktisk er over femhundredetusind overvågningskameraer i danmark det

lige ved at sige rystende stort tal for

forslag om her i den forbindelse

bemærke at det ikke bare er et register over

jo altså også et register over eksisterende

privat og offentligt område og det vil det vil vel sige at det

de tanker der kom frem efter terrorangrebet hvor politiet måske har brugt lang tid på at finde ud af hvilke kameraer der kunne have opfanget det her eller ej så der er ingen grund til at vi lægger hindringer i vejen

for politiets efterforskningsmuligheder og efterforskningshastighed så dybest set er

vil tilkendegive sin støtte

her i folketinget på et spørgsmål fra dansk folkeparti den

en redegørelse undervejs og jeg synes måske ikke at vi skal foregribe begivenhedernes gang ved her i folketinget at beslutte noget

som en redegørelse fra dem der der virkelig har fingeren på pulsen kan kan give et tydeligere svar på så på den baggrund kan jeg sige

hvis den er negativ i relation til

vi meget gerne genoptage debatten

justitsministeren komme med

i februar har udtrykt sig positivt over for registreringen af kameraer jeg tror godt at jeg tør konstatere at kameraovervågning er kommet for at blive faktisk bliver metoden stadig mere udbredt til såvel forebyggelse som opklaring af kriminalitet så spørgsmålet her i dag

er ikke om vi skal have overvågning med kameraer men om de mange kameraer skal registreres så de kan anvendes i forebyggelses og opklaringsøjemed en registrering kræver dog at man får udviklet en model der tager højde for en række forhold der skal dels være et administrativt

dels skal det overvejes hvilke krav man i så fald stiller til eksempelvis udlevering af optagelser og eventuelt kvaliteten af optagelserne

en registrering af kameraer vil skulle udformes så politiet finder det anvendeligt det er også baggrunden for at netop politiet er blevet bedt om at komme med

denne form for registrering anbefalingerne er ventet inden for kort tid og derfor mener jeg også at vi skal afvente det arbejde før vi igangsætter og iværksætter omfattende modeller for registrering vi skylder selvfølgelig at lytte til de betjente der i praksis skal anvende det system vi nu diskuterer

vi socialdemokrater positive over for en model der skal sikre registreringen af

og det er også baggrunden for at vi støtter forslaget her i dag men med det forbehold at vi skal afvente politiets

dengang var justitsministeren positivt indstillet over for forslaget

jeg også kan høre at justitsministeren er

den her evaluering af rapporten men et sådant register register skal være med til at at forhindre terror

få forbrydelser opklaret så hurtigt som muligt

læst den artikel i jyllands posten i søndags om de gode erfaringer de har haft i aalborg

sådan at andre byer også kan få de samme muligheder men lad os starte med at få et register over de kameraer der allerede er etableret så vi ikke kommer kommer i en lignende situation som den fjortende februar

tid på at lokalisere kameraerne og måske ud til varmemestre og andre i et beboelsesområde og vi ved jo

at tid nogle gange kan koste liv

det kan for eksempel være den der stryger tændstikken

en ildspåsættelse eller den der fører kniven i et overfald det er en stor hjælp

gruppeforbrydelser som vi desværre ofte ser det er svært at bevise hvem den hovedansvarlige er og nogle gange kan kan det også være sådan at

de skyldige faktisk går fri lige nu ser vi jo en sag med en en gruppe unge mennesker der har gennembanket

og der kunne kameraovervågning helt sikkert også have været en stor hjælp set i lyset af at politistyrken er reduceret med cirka fem hundrede mand de seneste år ser vi i dansk folkeparti at kameraovervågning er en ekstra

politibetjent som vi skal tage imod med kyshånd så dansk folkeparti støtter forslaget da vi ønsker

et sådant register og vi synes også at man skal tage nogle af de

er en smule forhastet at man forsøger at konkludere hvad der skal ske inden politiet

myndigheder har færdiggjort deres deres endelige opsamling efter angrebet i københavn

prioritere måske skal det ikke være samtlige kameraer for det andet

finansieringen man ønsker at registrere

million kameraer lad os nu sige at det koster bare hundrede kroner i sagsomkostninger

det tror

tallet kunne snildt være meget højere

endnu højere og der er nok tilsvarende udgifter for de virksomheder og borgere som bliver pålagt nyt bureaukrati

vil give et par ord med på vejen

i sin sin ordførertale så for at opsummere

man skal bruge noget materiale hurtigt

i tilfældet med terrorangrebet den fjortende

hel del bøvl for at sige det på jysk med at finde de kameraer der nu engang var rundtomkring for det andet

gør det det nemmere at føre kontrol med overholdelsen af reglerne for kameraerne

at sikre at der ikke opstilles kameraer ulovligt hvis man altså har en registreringspligt

politisk her i folketinget og i samfundet generelt en bedre mulighed for at tage diskussionen om overvågningens omfang på et langt mere oplyst grundlag jeg vil bemærke at enhedslisten ikke er tilhænger af at der kommer mere overvågning i det offentlige rum

det også kan misbruges og gå galt hvis man ikke har et ordentligt overblik over hvad der foregår

fem boligorganisationer viser at

opbevaringstid at der overvåges arealer der ikke må overvåges at der er skærme der er opstillet forkert

det er altså kun fem boligorganisationer der er blevet besøgt

det viser noget om at kontrollen med kameraerne i

det offentlige rum kunne være langt langt bedre og det kunne sådan et register her altså også bidrage til enhedslisten ønsker som sagt ikke at udvide overvågningen i det offentlige rum men vi ønsker en saglig og grundig evaluering af den eksisterende overvågning

et længere evalueringsarbejde i et uafhængigt udvalg og det er som sagt også en af grundene til at vi kan støtte sfs forslag det er fordi det giver os et bedre grundlag for en sober og saglig

samfundsdebat om overvågning samtidig med at det selvfølgelig også letter politiets

at sige altså først er der overvågningskameraerne så er der registeret og hvem skal så sørge for at registeret er i orden og

det så et nej hvis ikke spørgsmålene kan besvares tilfredsstillende er det her noget der vil medføre

medfører helt sikkert mere registrering og mere bureaukrati

er foregået på en ordentlig måde hidtil er det noget vi har hørt mange klager over og haft mange sager om

koste noget og i givet fald hvad hvordan skal det finansieres

er det ikke noget med at regeringen alligevel

i samme overvejelser og vi venter jo alle i spænding på at få de forskellige redegørelser

det lyder som noget jeg næsten kan høre sf og regeringspartierne sige til os andre i samme debat måske bare med andre enkeltelementer

jo i udgangspunktet

begejstret for øget overvågning af

ret smart at man har det her register og med et fingerknips kan få fat i optagelser til det tredje og det fjerde og det femte og det sjette og så er det fru karina lorentzen dehnhardt som i

hovedansvaret for at det kommer til at ske det er svaret på det konkrete spørgsmål

kontrollere om kameraerne hænger rigtigt

er ukontrollerbart fordi de ikke har det her register anerkender ordføreren at et register også ville have den fordel

ud over med et register

første spørgsmål fordi fru karina lorentzen dehnhardt selv vendte tilbage

et er jo at jeg kan gå forbi et kamera her og her og her men hvis der er et samlet register der sørger for at man kan følge mig hele vejen rundt så er der selvfølgelig ikke nødvendigvis flere optagelser men der kan blive et mere samlet billede og derfor ja i den forstand

overvågning af almindelige mennesker

og bevægelser på internettet som blandt andet har forsøgt at få klarlagt hvor mange videokameraer der egentlig er i det offentlige rum fordi man har som formål at påpege at det er en for voldsom mængde og at et sådant overblik i højere grad ville kunne bidrage til en debat der forhåbentlig skulle føre frem til at overvågningen blev mindre

simon emil ammitzbøll ikke følge det argument for

satte nogle begrænsninger i adgangen til informationen hos diverse myndigheder

så vi fik indkapslet noget retssikkerhed men samtidig fik overblikket

beslutningsforslag det jeg lagde ud med at sige var

der blev givet mange svar men jeg tror vi kan få regeringen mere i dialog også til at give nogle gode svar når vi kommer over på den anden side af de

virker præventivt i forhold til hærværk og graffiti nogle er ophængt i den kollektive trafik for eksempel på stationer og kan bruges til at identificere en voldsmand der overfalder

nogle anvendes i privat øjemed det kan for eksempel være i private indkørsler eller foran en hoveddør sf stiller her et forslag om at alle nuværende og kommende videokameraer skal registreres i et centralt register som politiet og flere andre skal have adgang til vil man ikke indgå velvilligt i dette register skal man tvinges for forslagsstillerne ønsker i al fald sanktioner for dem der ikke vil indgå heri

etableret videoovervågning ønsker vi ikke skal tvinges ind i et register potentielt kunne man forestille sig en ny netsskandale det kunne være tapning og salg af data så man kan se hvilke gæster der er taget til fest hos en berømthed ved at tappe data fra et kamera i en indkørsel eller ved en fordør således risikerer helt almindelige danskere at blive hængt ud alene fordi de ønskede at sikre deres hjem mod indbrud

vi er endnu mere skeptiske over for at der skal være en sanktion til de borgere der etablerer videoovervågning som et led i deres indbrudssikring og at de skal tvinges til at være en del af et sådant register

tvivl om at vi konservative er tough on crime og at vi ønsker at sikre danmark imod terror men dette forslag fra sf er ikke den rigtige vej at gå og derfor kan det konservative folkeparti ikke støtte

en forpligtelse til at fortælle

har et kamera så ved politiet hvis der sker en hændelse i et område at der sidder kameraer på bestemte steder og så kan man efter de almindelige regler som gælder for efterforskning retsplejelov

anmode om at få udleveret den båndstrimmel

berører det pågældende tidspunkt der er ikke tale om adgang til mere overvågning der er tale om at man lettere kan finde frem til

der er ikke tale om online adgang der er tale om en simpel

en misforståelse som tilsyneladende har sneget sig lidt ind

hos både liberal alliance og

kommet for at blive tror jeg jeg fru trine bramsen sagde og det er

på det her område det var også baggrunden for at vi

to tusind og ni tror jeg gav adgang til at man kunne opsætte kameraer i boligområder fordi det var hegnet ind

måde som var fornuftig og retssikkerhedsmæssigt

ifølge artiklen i jyllands posten som vi alle sammen har læst femhundredetusind kameraer i danmark det er rigtig rigtig mange der er altså en udfordring

at få en efterforskning i stand

for at kunne lave en efterforskning det er ikke særlig hensigtsmæssigt men det er søreme heller ikke særlig hensigtsmæssigt at datatilsynet som jo egentlig har forpligtelsen til at kontrollere

som de ikke må rent faktisk heller ikke har et register

at man kunne slå to fluer med ét smæk

det her forslag fordi man både vil kunne hjælpe politiet og datatilsynet jeg har forstået at de fleste ønsker at afvente redegørelsen på området

og jeg håber at den vil vise at der der er behov

i mange år mest af hensyn til

få få givet datatilsynet nogle redskaber men jeg synes da også

det er problematisk hvis politiet bruger ekstra mange ressourcer på at finde frem til kameraerne fru trine bramsen var inde at berøre spørgsmålet om kvaliteten af optagelserne

på sigt i hvert fald at sætte krav

måtte lade gerningsmanden

eller i hvert fald den formodede gerningsmand gå fordi optagelserne var af så ringe kvalitet at man faktisk ikke kunne bruge dem til at få ham dømt så der er helt klart også et spørgsmål om kvalitet af optagelserne som skal adresseres jeg takker for at de fleste partier

der var et spørgsmål omkring økonomien i det her

set ikke at det vil være særlig ressourcekrævende for det handler egentlig bare om

ejere af kameraerne at nu har de en indberetningspligt det vil sige at de skal sende deres oplysninger til politiet eller den der installerer kameraerne skal sende oplysningerne til politiet

bare på en liste registrerer hvor

må jeg jo tage spørgsmålet op igen og se hvad stemningen er rent politisk men flertal for det lige nu

forpligtede alle sammen både i retssystemet hvad angår vores myndigheder og alle andre som civile borgere til at afstand fra og gøre hvad vi kan for at bekæmpe både dens

årsager og dens konsekvenser

lige nu går triste skæbner rundt

ikke mindst på prostitutionsscenen

også er ramt jeg er derfor glad for at sf rejser spørgsmålet om menneskehandel og vil gerne indledningsvis tilkendegive at det her selvfølgelig er et område vi skal prioritere ualmindelig højt menneskehandel hører ikke hjemme

danske samfund så

forslagsstilleren er helt bekendt med er der jo i straffeloven både bestemmelser om

hvis straffelovens bestemmelser om menneskehandel

er der tre kriterier der skal være opfyldt

det vil sige at man skal være rekrutteret transporteret eller efterfølgende modtaget af gerningsmanden

være tale om ulovlig tvang trusler at man er blevet frihedsberøvet og for det tredje

skal der være et sigte med at personen er blevet handlet det kan for

være tvangsarbejde i landbrug eller service eller at man kan være tvunget ud

i prostitution straffelovens bestemmelser om menneskehandel

med henblik på udnyttelse ved tvangsarbejde afspejler den internationale forståelse af begrebet tvangsarbejde som blandt andet er blevet fastsat

det betyder at hvis der for eksempel er er arbejdskraft som groft udnyttes det

og vi for eksempel har at gøre med forurettede som frit kan forlade arbejdet uden frygt for repressalier men

hvor der alligevel sker den grove udnyttelse som jeg tror

dømmes for åger efter straffelovens § to hundrede og to og firs og den bestemmelse skal blandt andet bruges til at beskytte mennesker

men hvis der er tale om forbrydelser af særlig grov beskaffenhed

kan man fængsles i op til seks år det vil sige at

i en dansk kontekst med en relativt høj strafferamme det skal

der er tale om meget meget alvorlige forbrydelser derudover er der også bestemmelser i straffeloven som angår tvang hvis vi så ser på hvordan

at bruge sine egne øjne hurtigt komme i tvivl om

bagmændene i landsretten blev frifundet for menneskehandel men efterfølgende dømt henholdsvis to og tre år for

er jo igen i hvert fald i en dansk kontekst

hvad begrebet menneskehandel er jeg tror tværtimod vi skal gå den anden vej og sikre os at de bestemmelser der er i straffeloven hvad angår åger og tvang faktisk også bliver

må ikke være en eneste bagmand i danmark eller i udlandet der har den mindste fornemmelse af at man kan gå fri for de alvorlige forbrydelser man

en afdækning af om vores myndigheder har

på det her område ud over det jeg har nævnt her det rent strafferetlige pågår der

en masse indsatser i mere mere social sammenhæng det er vigtigt

sig selv på grund af fattigdomsproblematikker og konflikter i hjemlandet vi har rigtig mange mennesker der potentielt er ofre for ringe vilkår på arbejdsmarkedet fordi der er så mange der søger lykken ikke alene i danmark men

det vestlige samfund og vi skal slå hårdt ned på det her område det er vigtigt at at vi også i dag i folketingsdebatten får sendt det klare signal at vi

der må ikke være nogen bagmænd der i tvivl om at vi går benhårdt derefter

til et arbejdssted og får frataget sine identitetspapirer lugter det så ikke langt væk af menneskehandel selv om der ikke har været et element af tvang jeg synes i hvert fald det er et stort problem at vi skal nøjes med en lavere straf på det her område og derfor vil jeg høre ministeren om der ikke er mulighed for at gå ud over den ilo konvention som faktisk ligger til grund

kan vi jo se at det pibler frem både hvad angår social dumping illegal indvandring illegal arbejdskraft og også nogle forhold hvor man må sige at tvangsvilkårene

uacceptable så jo det finder sted i hele verden og det begynder også at vise sit grimme ansigt

i danmark og når der er tale om tvang eller der er tale om åger eller der er tale om menneskehandel skal bestemmelserne i straffeloven

jo menneskehandelsparagrafferne der skal i sving hvis der er tale om tvangsarbejde som vi har set i nogle tilfælde så er der andre bestemmelser for mig har det ikke så meget at

der bringes i spil men snarere at vi er sikre på at vores myndigheder herunder både anklagemyndighed og politi har det tilstrækkelige fokus på det

for det er usmageligt og det hører ikke til

jeg er lige ved at sige ud over skel og grænser der er ingen der er i tvivl om at det her skal der slås hårdt ned på det forslaget går på

at slå hårdt ned på tvangsarbejde der indeholder elementer af udnyttelse og umenneskelig behandling og igen

der er er bestemmelser der allerede i dag tager højde for det der er som ministeren sagde den almindelige bestemmelse om tvangsarbejde almindelige og almindelige nej der er bestemmelsen om tvangsarbejde

indeholder nogle elementer som ministeren har gennemgået det som man så gør

set at udvide omfanget af en straffelovsbestemmelse til at omfatte andet end det bestemmelsen egentlig siger alene med det formål at give en strengere straf der vil jeg bestemt ikke udelukke at det her skal tildeles en strengere straf

i givet fald må ind og se på om de bestemmelser som i dag omhandler

det bør

efter min opfattelse rigtige fremgangsmåde det var den ene bestemmelse den anden bestemmelse er ågerparagraffen

reelt dømmes efter og blev dømt efter i den såkaldte kældersag

når vi taler om prøveløsladelse herunder prøveløsladelse for

behov for en opstramning den tredje bestemmelse

kunne være overvejet at straffe efter er § to hundrede og tres i straffeloven om egentlig tvang men spørgsmålet er altså

man på den her måde skal skal inkludere dette område i en anden

straffelovsbestemmelse og det kunne vi

udvidelse af begreberne i straffeloven og det er jo det der egentlig lægges op til så hvis man ønsker at sætte strafferammen op i sager der indeholder elementer af grov udnyttelse og umenneskelig behandling

som ikke falder ind under menneskehandel ja så mener jeg på venstres vegne at

at udvide eller udvande begrebet menneskehandel så venstre har stor sympati for forslaget men kan ikke umiddelbart støtte

piller ved menneskehandelsparagraffen og jeg kan også godt se at

at der ikke kan blive et flertal for det her forslag men jeg vil

så synes jeg at der kan være behov for en opstramning af straffen så ja jeg tror vi kan finde ud af at

forslaget som vi diskuterer her i dag handler om at udvide bestemmelserne om menneskehandel til også at omfatte arbejde der uden at være tvangsarbejde indeholder elementer af grov udnyttelse og umenneskelig behandling

et forslag som vi socialdemokrater ikke kan støtte uagtet at vi finder at den udnyttelse er fuldstændig uacceptabel og uagtet at det er en udnyttelse som vi mener det er vigtigt at politiet prioriterer

anklagemyndighederne forfølger men når vi taler om menneskehandel

er det vigtigt at holde sig for øje at definitionen dækker over at mennesker mod deres vilje tvinges til at udføre arbejde når man behandles groft og lovgivningen om eksempelvis arbejdsmiljø eller vold ja så er det en anden definition det betyder bestemt ikke at man ikke skal tage udnyttelsen alvorligt

begge dele skal straffes for det er uacceptabelt men

§ to hundrede og to og firs

§ to hundrede og tres hvor strafferammen er henholdsvis

lad mig sluttelig sige at vi socialdemokrater er enige med forslagsstillerne i at enhver form for udnyttelse af mennesker skal fordømmes og forfølges strafferetligt men med de ord skal jeg med henvisning til min forklaring på de to forskellige definitioner

arbejdsforhold og arbejdsvilkår i østeuropæiske lande

det er jo faktisk lige her om hjørnet

disse mennesker har boet og

at vi står over for nye udfordringer

ændre de her regler fordi vi har fået

selv om vi er politisk uenige om netop arbejdskraftens fri bevægelighed og de mange østeuropæere der kommer til danmark for at arbejde

på ingen måde uenige i at alle der arbejder i danmark skal behandles ordentligt og at de skal have arbejdsforhold under dansk overenskomst

de rigtige redskaber for at kunne straffe bagmænd der tjener fedt på grov udnyttelse

og umenneskelig behandling af mennesker der ofte er sårbare

begreberne i teksten i straffelovens

derimod er dansk folkeparti ikke umiddelbart indstillet på at ratificere den

sådan som forslaget lægger op til og ikke med internationale konventioner men vi ser positivt på forslaget og

vi mener ikke at vi skal udvande vores menneskehandelsparagraf ved at slække på kriterierne det er vi faktisk lidt bekymret for den skal være noget ganske særligt som kun tages i brug når der også har været tale om tvang

at vi skal ændre hele paragraffen den er jo desuden helt i tråd med internationale konventioner på området

er de radikale imod den slags umenneskelige behandling og det vigtigste er at politiet og andre myndigheder får optrævlet de kriminelle

netværk og får fat i bagmændene

så grov udnyttelse at man næsten ikke kan se det som

slavelignende forhold så mener herre jeppe mikkelsen ikke at der er en eller anden form for hul

bedrageri og åger som er det

i de her sager mangler der ikke et eller andet ind imellem hvor vi

de fik i de her konkrete sager som der bliver

tendens også når det kommer til tvangsarbejde både i danmark og i europa

at sige at enhedslisten ligesom sf

få en straffelov som i tilstrækkelig grad tager hånd om de grelleste sager og det er vi ligesom sf ikke ikke sikre på at vi har i dag

er der jo også en glidende overgang eller en gråzone om man vil mellem det vi kategoriserer som egentlig menneskehandel og tvangsarbejde og så noget som er en grov udnyttelse af arbejdskraft

også det vi kalder social dumping som kan foregå i det små og i det meget meget

som betyder at mennesker i en udsat position ofte i fattigdom og og uden så mange andre muligheder i livet udnyttes til at arbejde under ringe vilkår og for for usle lønninger

spørgsmålet er så hvordan vi definerer den udnyttelse som

vi kalder menneskehandel i dag og så den udnyttelse som er grov og som er i strid med kollektive aftaler og måske i strid med arbejdsmiljølovgivningen men som ikke er strafbar efter straffeloven det er

ikke så nemt når man begynder at blive rigtig teknisk omkring det

i dag afgrænser man det ene fra det andet med et krav om

udnyttelse kan være en overtrædelse af straffeloven når man ser på virkeligheden for de mennesker der er

kan den afgrænsning være meget meget svær at forstå fordi de kummerlige og uhyggelige forhold vi ser er de samme ikke noget mad ikke nogen adgang til toilet arbejde

tolv timer i døgnet for for tre tusind kroner om måneden

og tyve timer i døgnet for fem tusind kroner om måneden har vi også oplevet

så er der sager

har været tale om både grov udnyttelse og organiseret udnyttelse

det er ganske forfærdeligt at der ikke er blevet dømt for menneskehandel men for

mindre bestemmelser som det også er påpeget heroppefra åger bedrageri

rejser nogle spørgsmål dommeren i den såkaldte garagesag har

ved domsafsigelsen påpeget at bestemmelsen i dag er meget svær at anvende i praksis som sf også skriver i beslutningsforslaget har der også været flere professorer som siger at den eksisterende bestemmelse er noget uklar

vi har stor sympati for sfs forslag og vi kan slet ikke afvise at vi vil ende med at stemme for det vi vil dog meget gerne arbejde videre med det for at se

om vi har nok viden og om det er den mest

vi skal jo i så fald have defineret

rent juridisk og hvad vi forstår ved det så der er et stykke vej

vi vil også gerne have nogle flere juridiske analyser af problemet

måske høre straffelovrådet eller andre om

moralsk opbakning og et forslag om at arbejde videre med det

er et stort problem og jeg synes det er rart at vi for en gangs skyld diskuterer det uden at det alene handler om problemer inden for prostitution fordi menneskehandel faktisk handler om

måske så meget sagt men andre steder end prostitutionsmiljøet

her går sf ind i spørgsmålet om hvad så når der ikke er

om decideret menneskehandel men stadig

bliver givet nogle straffe som

med de forbrydelser der er tale om og det

vil vi bestemt ikke afvise også kan betyde nogle strengere straffe end dem der gives i dag jeg tror dog lidt at sf snubler i teknikken i forhold til det her beslutningsforslag fordi man

når der er tale om forskellige former for alvorlige sager

en relativering af de forskellige overtrædelser altså menneskehandel er menneskehandel i min verden punktum og det må ligesom være for sig selv så kan der være alle mulige andre former for og grader

udnyttelse af dårlig behandling osv men det ligger et andet sted end menneskehandel og derfor mener jeg

at et er

bo og arbejde under kummerlige forhold i et andet land og noget andet er at mennesker bor og arbejder under kummerlige forhold i et andet land som

alene af den grund at der kan være nogle forhold i de lande som folk kommer fra som er så udsigtsløse og utålelige at det kan være

faktisk rejser herop af mere eller mindre frivillige grunde om end vi måtte have utrolig svært ved at forstå det og bliver i nogle for os helt uacceptable situationer selv om vi har svært ved

vi synes faktisk det er en relevant problemstilling som socialistisk folkeparti har taget op med det her beslutningsforslag

meget gerne indgå i et konstruktivt forløb

er den forkerte måde man

indeholder grov udnyttelse og umenneskelig behandling

været nogle sager her i danmark hvor forholdene for en række personer har været direkte fornedrende og det ønsker vi naturligvis at sætte en stopper for men spørgsmålet er om det vil blive stoppet ved en udvidelse af paragraffen om menneskehandel det store problem i dag ser ud til at være at føre bevis for

og slaverilignende forhold og her ser vi at det er vanskeligt at ændre på det forhold

så til trods for et meget sympatisk ønske fra sf om at imødegå de grove sager vi har set så kan

mennesker på den forfærdelige måde som det er sket i de her sager

er tolv mennesker stuvet sammen i en garage på sytten

så man er nødt til at gå på toilettet i haven når man i det øjeblik man opdages af politiet er forhutlet og med indsunkne kinder fordi man ikke har fået mad nok når man arbejder tyve timer for fem tusind kroner i løn om måneden så synes jeg at det er så grov udnyttelse af mennesker at det næsten er svært at finde ord for

opdager at man faktisk ikke kan dømme efter menneskehandelsparagraffen men er nødt til at dømme efter nogle

paragraffer om bedrageri og åger det synes jeg ikke er tilfredsstillende jeg er enig med ministeren som siger at vi skal gøre mere for at få ram på de her sager jeg er helt sikker på at det har en betydning

myndighederne er i stand til at opdage de her sager og få

til doms risikoen for opdagelse skal selvfølgelig være stor og derfor er det også af betydning

for at få optrævlet den her slags så langt er jeg enig med ministeren men jeg synes simpelt hen at der er et hul hvis vi ikke kan være enige om at

vi skal ændre menneskehandelsparagraffen

så vi kan få ram på de her sager efter en langt højere strafferamme så synes jeg vi bør være enige om at vi skal udfylde det hul der er imellem menneskehandel

grov udnyttelse som også fru pernille skipper snakker om altså at vi kan få defineret det lidt bedre det synes jeg måske kunne være en mellemvej

har fået positive tilkendegivelser fra enhedslisten og

andre partier som vil arbejde videre med det her forslag det synes jeg at vi skal gøre også fra det radikale venstre var der i hvert fald en åbning hvor

kan drøfte om der mangler et eller andet ind imellem

vigtigt at sende et signal til bagmændene om at der falder hårde straffe for den her slags udnyttelse og ja så skal vi også være optaget af risikoen for opdagelse det hører jeg også at ministeren er jeg glæder mig til at arbejde videre med det her

i udvalget der kommer i hvert fald en række spørgsmål fra mig jeg

flertal for forslaget nu men jeg håber at vi trods alt kan nå til enighed om at den her slags vil vi ikke se i danmark de her sager skal ikke have lov at pible frem og de skal i hvert fald ikke gå upåagtet hen